navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og i folketingstidende samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster

bredt samarbejde det glæder mig for

skaber de bedste og de mest holdbare løsninger for danskerne når vi samarbejder på tværs af politiske skel jeg tror at danskerne ønsker et bredt samarbejde og jeg tror at de forventer det af os i dag står det desværre klart hvorfor det brede samarbejde først er nævnt på den allersidste side i regeringsgrundlaget før valget rakte vi socialdemokraterne hånden ud til et bredt samarbejde på udlændingeområdet i dag kommer

blokpolitik udlændingepolitikken i danmark må man forstå skal ikke baseres på et bredt samarbejde den skal føres med det snævrest mulige flertal og aftales bag lukkede døre i blå blok vi ønsker en anden tilgang vi mener at der skal samarbejdes bredt i folketinget om danmarks udlændingepolitik det vil skabe stabilitet og tryghed om lovgivningen vi vil gerne deltage i et bredt samarbejde så alle partier der har viljen kan tage et medansvar for danmarks udlændingepolitik et bredt samarbejde hvor vi også ser på tingene i en bredere sammenhæng der er to ting som er vigtige for os for det første skal vi kunne følge med og for det andet

om de to prioriteter vi skal behandle flygtninge ordentligt og rimeligt men vi skal også kunne følge med

en realistisk tilgang til de udfordringer som et stort antal flygtninge medfører i danmark det er grunden til at vi har gennemført den første stramning af asylpolitikken i tolv år og det er grunden til at vi ønsker yderligere tiltag vi vil have en bedre sikring af europas grænser vi vil sende flere afviste asylansøgere hjem vi vil sende flere kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemlande og vi vil straffe udlændinge der trodser et indrejseforbud i danmark hårdere i danmark stiller vi krav om at man skal bidrage til samfundet alle skal yde det de kan derfor siger vi at hvis du kommer til danmark skal du arbejde vi har foreslået krav der betyder at asylansøgere skal

job og lære dansk fra dag et hvis ikke de kommer i et ordinært arbejde skal de bidrage på anden vis for eksempel i et nyttejob

også klar til at stille nye krav til indvandrere på langvarig kontanthjælp i dag er mere end hver anden ikkevestlig indvandrer i den arbejdsdygtige alder ikke i arbejde alt for mange er på kontanthjælp i årtier og det er slet ikke godt nok der er brug for en ny indsats

at langt flere indvandrere kommer i arbejde flygtninge skal bidrage til samfundet men vi skal også sikre at børn ikke vokser op i fattigdom vi er bekymrede for om den nye integrationsydelse nu også er god for integrationen for det integrerer ikke folk hvis de ikke har råd til basale fornødenheder og det integrerer ikke folk hvis deres børn ikke har råd til at gå til fodbold

får danske kammerater jeg tror derfor ikke at det kommer som en overraskelse for nogen at vi ikke kan støtte lovforslaget vi havde som sagt gerne set en bred aftale om danmarks udlændingepolitik det tror jeg også danskerne havde jeg håber ikke at regeringen skal være færdig med hele regeringsgrundlaget

er en god begyndelse og vi vil også gerne kvittere for

den aftale som ministeren har været

i folketinget men selv om det er en god begyndelse

er det kun er begyndelsen vi har også den vurdering at der er behov for at der skal mere til

ordførertale som herre dan jørgensen holdt at jeg synes det er godt med bredt samarbejde men i sidste ende

det er indholdet af de aftaler som vi indgår der

det vigtigste nu har vi talt i fire år nu handler vi og det skal sådan set være ordene herfra vi ser frem til at vi kan

i danmark hvis vi ser på effekterne fra starthjælpen

minder rigtig meget om den ydelse man nu genindfører

afskrækkende effekt altså ikke nogen der kan dokumenteres

faldt det også i danmark til gengæld

anden effekt som var meget dokumenterbar nemlig fattigdom blandt de mennesker som blev ramt af starthjælpen

ordfører til at tro at den her lave ydelse vil få nogen som helst betydning for antallet af flygtninge der kommer

betyder noget jeg tror på at den politik som folketinget beslutter sig for at gennemføre rent faktisk betyder noget for ellers kunne vi lige så godt nedlægge folketinget er det

at danmark skal hænge sammen socialt kulturelt og økonomisk jeg

deler med enhedslisten men den ambition har vi i hvert fald i dansk folkeparti og så bliver vi nødt til

på antallet og det er det vi tager fat på nu

af det dansk folkeparti nu har tænkt sig at indføre så

dokumenteret at det ingen effekt har

og derfor kunne man godt få den tanke at der rent faktisk er en sammenhæng men ud over

at begrænse asyltilstrømningen til danmark så synes jeg også ud fra

en ren rimelighedsbetragtning at det er forkert at folk er kommet til danmark

det samme som danskere hvis familier har boet her igennem flere generationer

rimelighedsbetragtning i det man skal simpelt hen gøre sig fortjent

og en lang række andre af de ting der indgår i at have et almindeligt liv i danmark mener ordføreren

skubbe flygtningefamilier væk fra fællesskabet mener ordføreren at det vil føre til en bedre integration

bliver skubbet væk fra det fællesskab

vi mener at asylområdet er ude af kontrol vi har det højeste antal asylansøgere i femten år og vi modtager

uforholdsmæssig stor del af de asylansøgere der kommer til eu

vi behandler her indfrier en del af det straksindgreb på asylområdet som venstre dansk folkeparti liberal alliance og konservative blev enige om i onsdags med forslaget indfører vi en ny integrationsydelse

su niveau som nytilkomne udlændinge fremover vil modtage i stedet for som i dag kontanthjælp samtidig indfører vi en sprogbonus på en tusind fem hundrede kroner for de udlændinge der viser vilje til at integrere sig og som består en prøve på det niveau

netop nu eftersom det tager cirka en hundrede dage fra man søger asyl til man står

afgørelse i hånden målet med forslaget er klart vi ønsker at dæmpe asyltilstrømningen til danmark og vi ved at opholdsvilkår herunder størrelsen af de sociale ydelser har stor betydning for

medfører en stigning i den strukturelle beskæftigelse på fire hundrede personer og medfører offentlige mindreudgifter på knap fire hundrede million kroner

jeg glad for for det betyder at flere udlændinge fremover vil få et liv med et job og det ved vi er en af de vigtigste veje til god integration

samtidig får vi frigjort nogle midler der vil indgå i de forhandlinger om jobreformens anden fase der gerne skulle finde sted i efteråret to tusind og seksten hvor vi kan lette skatten på arbejde den tidligere regering gennemførte mere end en og tredive lempelser af udlændingepolitikken mens man sad ved magten i dag starter så oprydningsarbejdet efter det rod sådan som vi ser det som sr regeringen efterlod på udlændingeområdet det er vi godt tilfredse med i venstre

godt tilfredse med at der nu kommer nye boller på suppen i udlændingepolitikken og vi er utrolig glade for

vi at de kan komme ind og forholdsvis hurtigt bestå

stat har kidnappet vi ser hvordan der foregår en etnisk udrensning det er det som den her diskussion handler om

godt tænke mig at spørge ordføreren når man oplever sådan en katastrofe når man oplever den situation

et stærkt land som danmark at reagere på så at sige vi skal tage så lidt ansvar som muligt eller vil den rigtige måde være at sige vi er nødt til at være med til at tage et ansvar for

har været ude at rejse i en periode

afskrækkende effekt altså at færre flygtninge vil søge beskyttelse her i danmark og dels mener de at den vil få flere flygtninge i arbejde

pinligt at regeringen

og højrefløjen reagerer på det faktum at vi ikke siden anden verdenskrig har oplevet

hen at skræmme dem væk for det andet

absolut ingen dokumentation for at den der skræmmekampagne virker i nullerne indførte vko

alligevel fulgte antallet af flygtninge der kom til danmark udviklingen i resten

når antallet af flygtninge steg i europa steg det også i danmark og når antallet af flygtninge

og studerer reglerne for børnepenge og kontanthjælp og folkepension før de sætter sig ned i en faldefærdig båd

middelhavet vel vidende at der er stor risiko for at drukne for at miste

nemlig at de her lave ydelser vil få flere flygtninge i arbejde rockwool fonden har undersøgt konsekvenserne af starthjælpen tilbage i to tusind og ni og

kom frem til at at omkring ni procent flere kom i arbejde

ikke mindst børnene blev ramt rockwool fonden skriver

at der er udtalte sociale problemer blandt de berørte personer hvis levevilkår præges af relativ og for nogles vedkommende absolut fattigdom når skat og husleje er betalt står modtagere af starthjælp uanset deres familiemæssige situation

som gør det helt umuligt at betale udgifterne i et dansk

problemer som følge af fattigdommen regeringen siger at formålet er integration det dummeste man kan gøre hvis man gerne vil integration er at isolere mennesker i fattigdom det er det man gør med det her lovforslag

vinterstøvler og på mad og på husleje og på varme og på medicin og på

og på bleer er præcis den samme for flygtninge som den er for os der er født og opvokset her i danmark selv hvis man er fløjtende ligeglad med de mennesker det her kommer til at gå ud over selv hvis man er fløjtende ligeglad med de

tværtimod det skaber større problemer

det samme som su den sammenligning giver simpelt hen ikke mening hvis man er på

har man mulighed for at få adgang til et studielån man har mulighed for at arbejde ved siden af man har adgang til billigere kollegieboliger

den kollektive transport og så videre og så videre

su giver ingen mening et andet element i lovforslaget her er at man skal belønnes hvis man består danskprøve to

så får man altså de her fem hundrede kroner

set enig i at det er fantastisk vigtigt at lære det danske sprog så hurtigt som overhovedet muligt det er fuldstændig afgørende for integrationen

ved vi jo godt alle sammen at rigtig mange flygtninge kommer med voldsomme traumer

end de som kommer med uddannelse

ikke som flygtning gå hen til et dansk sprogcenter og sige jeg vil gerne ind på dansk niveau

og hvis man bliver placeret på dansk

fem hundrede kroner mere om måneden reelt ikke være en mulighed som sagt

jeg synes sådan set i øvrigt også at det er urimeligt at

man har førstebehandlingen før man har haft en

indtægtsniveau som vi tilbyder danskere gammeldanskere også småbørnsfamilier så det er også et rimeligt niveau

vi at asylmodtagere skal have mulighed for at

fortjent til højere ydelser vi forestiller os feks at deltagelse i og beståelse af et danskkursus skal udløse kontant belønning vores vurdering er at vi på den måde sikrer at det kan betale sig at yde sit yderste for hurtigt at blive en velfungerende og selvstændig del af det danske samfund på den baggrund kommer det næppe bag på nogen at det forslag vi behandler nu har liberal alliances fulde og udelte opbakning vi er gået til valg på de initiativer der præsenteres i

det er glædeligt at vi kunne vise resultater

det er selvfølgelig også glædeligt at nytilkomne flygtninge får et større

og til at lade sig integrere i det danske samfund de høje danske ydelser har længe været en barriere for beskæftigelse og aktiv deltagelse i det samfund som asylmodtagere er blevet en del af i liberal alliance noterer vi i øvrigt to andre forhold med stor tilfredshed dels ser vi frem til de aftalte fortsatte drøftelser om at reglerne om integrationsydelsen på sigt også skal omfatte de udlændinge der allerede er i danmark men som ikke opfylder opholdskravet og dels tillægger vi det stor det stor betydning at det provenu som tilvejebringes ved indførelse af integrationsydelsen drøftes i forbindelse med de udestående forhandlinger om en jobreform i foråret to tusind og seksten begge dele borger godt

mulighed for at arbejde

bureaukrati i den offentlige sektor det fungerer sådan at ansøgeren selv skal ansøge kommunen om tillæg og fremlægge dokumentation for at de har bestået den

mulig dokumentation som kommunalt ansatte ansatte skal sidde og behandle mit spørgsmål til ordføreren er vil den her lov medføre mere eller mindre bureaukrati i den offentlige sektor ude

blev nødt til at tage arbejde andre steder vi snakker om mennesker som kan have arbejdet og betalt deres skat til fællesskabet i tyve fem og tyve tredive år mener ordføreren det er rimeligt at de fordi de har været tvunget til at tage arbejde i udlandet

så heldige ikke at blive tvunget ud af landet for

også masser af danske familier som er blevet tvunget til at sende den ene ægtefælle ud af landet

hurtigere vil komme i arbejde og så kommer vi jo til at diskutere

det ser jeg frem til jeg tror mere på at det skal kunne betale sig at arbejde end at man skal

folk rundt i manegen ved at de skal stå

det højst tvivlsomt om integrationsydelsen vil afholde asylansøgere fra at søge asyl i danmark omvendt

er det meget sandsynligt som der også tidligere er blevet gjort opmærksom på at den vil skabe fattigdom især i børnefamilierne foreningslivet hvor børn og unge kan lære sproget hvor de kan dyrke motion og få nye venner bliver pludselig til et fuldstændig lukket land men det er ikke kun børnene som integrationsydelsen kommer til at forringe livet for det er lige så klart at de forældre som føler at de nu ikke længere kan give deres børn en ordentlig opvækst

få råd til medicin eller til sund mad må blive meget meget bekymrede når man lægger denne bekymring sammen med en psykisk lidelse som jo mange af flygtningene har så rimer integrationsydelse på fattigdom og på social deroute det er også blevet nævnt at der er forskningsprojekter blandt andet et som er udført af michael rosholm og rune vejlin som er phd studerende ved aarhus

svarende til den foreslåede integrationsydelse først i nævneværdigt omfang forøger chancen for at finde beskæftigelse for flygtninge efter at de har tilbragt to år i danmark til gengæld

havde starthjælpen det første år i landet den effekt at den forøgede afgangsraten væk fra arbejdsstyrken det var især kvinder som faldt helt ud af arbejdsmarkedet og som aldrig kom tilbage på arbejdsmarkedet igen der er således en risiko for at integrationsydelsen utilsigtet kan medvirke til at understøtte et familiemønster hvor manden arbejder ude hvis han vel at mærke kan finde arbejde og hvor kvinden går hjemme det kan selvfølgelig give anledning til problemer med at opnå integration i lidt bredere økonomisk forstand det er i hvert fald ikke noget som fremmer integration at kvinderne bliver sendt tilbage til kødgryderne dansk flygtningehjælps generalsekretær

vil ikke udelukke at regeringens beslutning om en integrationsydelse strider imod flygtningekonventionen som siger at flygtninge skal oppebære samme sociale ydelser som dem menige borgere i landet får og jeg vil gerne have undersøgt i udvalget

kamm har ret i denne formodning det vil også betyde noget for

man har allerede gjort opmærksom på at når man får

med en su ydelse får de samme muligheder som studerende vil de blive antaget som studerende

det vil også stride imod flygtningekonventionen det vil jeg også gerne have udvalget til at beskæftige sig med

har vi alle sammen fået en mail om hvordan man i sønderborg integrerer flygtninge denne mail er ikke fra en hvem som helst den er skrevet af bestyrelsesformanden i danfoss jørgen mads clausen han har identificeret en række regulativer og praktiske udfordringer som blokerer for ønsket om at få asylansøgere hurtigt i arbejde og integreret i lokalsamfundet lokalsamfundet som i parentes bemærket mangler kvalificeret arbejdskraft jørgen mads clausen beder regeringen om at sætte

fokus på de fire største barrierer i asylprocessen de er skriver han manglende viden om den enkelte asylansøgers kompetencer problemer med mobiliteten på tværs af kommunegrænser at modtagerkommuner ikke kompenseres når de modtager kvoteflygtninge fra en anden kommune

se denne mail er jo en meget anderledes tilgang til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet

som vi nu skal stemme om jeg er sikker på at det som foreslås i denne mail er en langt mere effektiv måde at integrere flygtninge på den bygger i øvrigt også på et humanistisk menneskesyn hvor flygtninge bliver betragtet som en potentiel ressource et syn som vi i alternativet deler vi ser gerne at udvalget tager imod invitationen til at besøge sønderborg og at vi alvorligt overvejer at lade de fire punkter som er nævnt i denne mail indgå i det videre arbejde for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet forslaget kunne med succes danne grundlag for regeringens nye lovforslag i stedet for at gøre flygtninge som i forvejen har gennemgået ubeskrivelige lidelser til en fattig underklasse

vi ser i de her år nogle af de allerstørste flygtningestrømme siden anden verdenskrig vi mener

det gør vi ved at bidrage til indsatsen i nærområderne vi gør det ved at hjælpe med at udvikle de stater som potentielt kan ende i konflikt men vi gør det altså også ved at tage imod de relativt få flygtninge som banker på vores dør og som har krav på beskyttelse

det ikke kan tage imod alle verdens flygtninge men når flygtningene

desto større ansvar for at yde

modsatte mekanik desto større behov for hjælp desto mere lukker vi grænsen desto hårdere smækker vi statskassen i

det fordi vi ikke tror på at det gør en forskel det har ingen dokumenteret effekt

asylansøgere ikke kommer til danmark på grund af ydelserne de kommer hertil

en ting er selvfølgelig at de flygter fra noget som ulla sandbæk fra alternativet allerede var inde på men de flygter jo også til danmark

de her oplever en respekt for menneskerettighederne muligheden for at sende sine

ikke bare om at få penge på en bankkonto det handler om at leve i et trygt og sikkert samfund

for regeringens anden påstand nemlig at lavere ydelser vil føre til bedre integration

allerede været inde på rockwool fonden som jo lavede en analyse af det her for nogle år siden og den viste at starthjælpen

blot mere forarmede og mere isolerede end før for rockwool fondens analyse viste jo også

et helt almindeligt dansk standardbudget

er forhold vi kan byde nogen og når jeg siger nogen

jo fordi det her ikke kun rammer flygtninge og familiesammenførte

danskere der har opholdt sig i udlandet i bare en ud af de seneste otte år

til forhandlinger hvorfor var man ikke blevet inviteret til at diskutere det her

været byrådsmedlem i fem en halv år og normalt ville det

diskutere hvad der lå i det her det håber jeg ikke fortsætter i det kommende udvalgsarbejde

er at jeg tænker at når man modtager et lovforslag

må den ypperste opgave som folketingspolitiker jo være at vurdere om man synes det her er et godt forslag for ens land

jeg simpelt hen sammen med sf kommet frem til at

det her er et godt forslag for danmark vi mener ikke det er godt for dem der kommer til danmark og vi mener ikke det er godt for de danske borgere derfor kommer vi også til at stemme imod det

haft indført på et tidligere tidspunkt men

som det også

der ikke noget der som sådan tyder på at det at man reducerer i ydelser skulle betyde at folk får mindre lyst til at komme til landet tværtimod hvis man kigger på nullerne og opefter ja det kan godt være at tallet var faldende ligesom antallet af konflikter rundtomkring i

der var sågar enkelte tilfælde i slutningen af nullerne lige inden regeringsskiftet hvor antallet af asylansøgere var stigende i danmark mens de var faldende i resten af europa

er en sammenhæng mellem de her ydelser

den måde folk vælger et land på den næste ting er at jeg bliver rigtig bekymret over

er flygtet kommer til at vokse op i fattigdom det bekymrer mig

hvad gør det egentlig for integrationen hvad gør det for deres mulighed for fremtidigt at blive en del af det danske samfund hvad gør det for børnenes mulighed for at gå til sport for at gå

skole jeg kan både blive bekymret for de børn og deres fremtid men også blive bekymret for danmark og de udgifter der senere hen kommer når de mennesker render rundt på gaden for

jeg er ung jeg har et roskildearmbånd på og jeg har lige været på roskilde sammen med tyve af mine studerende venner men har lige haft tre dage hjemme og jeg sad og kiggede rundt

su lån de kommer ikke til at gå hjem til forældrene og bede om noget hvis de skal købe ekstra skolebøger de kommer ikke til at kunne arbejde på samme måde

på den måde giver det jo faktisk ikke mening at sammenligne de her mennesker med su modtagere

bekymret over om de her mennesker kan finde rundt i det her system som man

de skal have hjælp af søde ældre frivillige mennesker der tit står og

som jeg også sagde tidligere i debatten

gøre ved kommunerne der nu skal sidde og håndtere dispensationsansøgninger og mere bureaukrati når de skal modtage alle de her ansøgninger gavner det danmark det tror jeg heller ikke det gør så vi stemmer imod og i stedet for at skabe mere fattigdom

vi gerne gå i dialog om hvordan vi kan bekæmpe fattigdom i stedet for at straffe folk til at lære dansk vil vi gerne gå i dialog om hvordan vi kan give incitamenter positive incitamenter til at folk kan lære dansk måske intensivere danskundervisningen sådan at der er mere af det frit når de kommer for mange af dem går faktisk bare hjemme og venter på hvornår

stedet for at skabe bureaukrati for både kommunerne og de her mennesker tror jeg på at vi skal forsimple det det var faktisk noget af det jeg måske havde glædet mig til at gå i dialog om

når til middelhavet og bliver smuglet over

med nogle fiskekuttere men jeg vil gerne benytte lejligheden til at

hvis man ikke ønsker at folk flygter så skal man beskytte dem der hvor de er og det er sjældent at man taler om det i øjeblikket er situationen i syrien at elleve millioner

deres rige onkler

er totalt usolidarisk at de ikke åbner dørene for deres brødre og søstre og det bør man altså også arbejde for diplomatisk der er seks

internt fordrevne de flygter fra sted til sted og hvis vi ikke beskytter dem der hvor de er

det er sjældent man hører nogen sige at vi bliver nødt til at indføre humanitære korridorer og flyveforbudszoner i nordsyrien og

hvis folk ikke skal flygte ud af landet

skal vi beskytte dem der hvor de er og mange af dem der er kritiske over for det her lovforslag kommer kommer sjældent ind på hvordan vi kan beskytte folk der er i syrien så

flygter videre fra land til land i mellemøsten og når frem til middelhavet

over middelhavet og det er enormt svært at komme til eksempelvis danmark

uden at være i kontakt med menneskesmuglere så når vi diskuterer folks baggrund for hvilke steder de

familie er flygtet internt i syrien jeg har et par familiemedlemmer der er kommet til sverige

dem selv der afgjorde at de skulle til sverige det var menneskesmugleren der

og menneskesmuglerne har

de forskellige lande og deres lovgivninger asylpraksis og økonomiske vilkår vi skal også

at udnytte folks skæbner der er mange

turen over middelhavet

dette lovforslag vedrører indførelse af integrationsydelse i stedet for kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge der ikke har boet i danmark gennem en længere periode formålet er at give de nytilkomne udlændinge større

måneden hvis man består danskprøven på niveau

kommer folk til et land hvor vilkårene er meget meget meget bedre end der hvor de flygtede fra de får først og fremmest beskyttelse og det

der er det vigtigste for folk der er flygtet de får gratis uddannelse sundhed og tryghed og det må være det

er ikke at skabe fattigdom som nogle hævder men at vi

også økonomisk det koster milliarder at integrere folk i det danske samfund og allerede nu taler kommunerne om

blandt andet derfor at det her initiativ

fornuftigt lovforslag som vi

skal gøres mere derfor forstår jeg heller ikke hvorfor det konservative folkeparti går ind for at skære på udviklingsbistanden

går blandt andet til lige præcis det som herre

nemlig til at hjælpe flygtninge som

at hjælpe flygtninge som er i nærområderne for eksempel jordan hvordan hænger det sammen herre naser khader hvordan hænger det sammen at ordføreren på den ene side står og siger vi skal gøre mere i nærområderne og på den anden side siger vi skal skære

at

de senere måneder rundtom i landet og der er mange der har en ambition og et ønske om at arbejde jeg mødte en på samsø der

de der ikke har været her længe og som ikke kan sproget så godt og

men også fra

hvor mennesker flygter og så kan vi ærgre os over det virkeligheden er bare at de er på flugt jeg synes der er noget der ikke hænger sammen hos jer i det konservative i har ført kampagne mod det i kalder naziislamisme jeg synes ikke det er en særlig god sammenligning men jeg er fuldstændig enig i at islamismen er en totalitær ondskabsfuld politisk ideologi

og det totalitære regime som de mennesker flygter fra og

og en af de åndelige forfædre til al qaeda og islamisk stat hedder al qutb

for de syriske flygtninge indføre flyveforbudszone i nordsyrien og sydsyrien så så vi kan etablere humanitære korridorer så de kan blive beskyttet der så de

flygte det håber jeg i vil bakke op om

assads fly i

smide klyngebomber ud over civile og slå rigtig mange civile ihjel så der er

at komme til danmark og det løfte indfrier vi i dag efter næsten fire år med lempelse på lempelse strammer vi op vi gør det mindre attraktivt at komme til danmark de kyniske menneskesmuglere der tager sig betalt for at fragte mennesker hertil skal ikke vælge danmark på grund af udsigten til højere offentlige ydelser derfor indfører vi nu en ny integrationsydelse i stedet for fuld kontanthjælp for dem der kommer til landet det betyder konkret at vi sænker ydelserne så de svarer til hvad man får på

eller som ung på uddannelseshjælp hermed ruller vi den forrige regerings lønstigning til flygtninge tilbage og vi sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde for det er efter regeringens mening ikke rimeligt at udlændinge der ikke har bidraget til det danske samfund kan modtage fuld kontanthjælp så snart deres asylsag er gået igennem

vi skal uden tvivl fortsat

ordentligt imod de mennesker der søger asyl i danmark vi tager derfor udgangspunkt i den ydelse som vi tilbyder vore egne unge som enten studerer på

su eller som er på vej i uddannelse og på uddannelseshjælp og ud af kontanthjælpssystemet

får man selvfølgelig en højere ydelse sådan som vi også kender det i dag når det gælder

su og uddannelseshjælp det forslag som vi fremsætter i dag understøtter et danmark for dem der kan og vil når man er flygtning er det bedste selvfølgelig at man en dag kan vende tilbage til sit hjemland det tror jeg i øvrigt rigtig mange ønsker

skal man gøre sit yderste for at blive integreret i det danske samfund

forsørge sig selv og sin familie

også sikker på at rigtig mange flygtninge selv ønsker

betale sig at gøre en indsats det er en kerneværdi i danmark og sådan skal det også være for flygtninge tidligere erfaringer viser at starthjælpen betød at flere flygtninge og indvandrere kom i arbejde og dermed også hurtigere blev selvforsørgende vejen til vellykket integration går efter min mening igennem arbejde og igennem uddannelsessystemet forslaget vil fuldt indfaset betyde en stigning i den strukturelle beskæftigelse på fire hundrede personer og en offentlig mindreudgift på fire hundrede million kr knap og nap på lang sigt mange forhold har betydning for tilstrømningen af asylansøgere til danmark det er klart at krige rundtomkring i verden får flere til at flygte men

ingen tvivl om at kyniske menneskesmuglere kender til reglerne de kender til hvilke opholdsvilkår

og det påvirker flygtningestrømmene

jeg er overbevist om at integrationsydelsen sammen med optjeningsprincip på børnecheck og afskaffelse af de særlig gunstige regler for flygtninges ret til optjening af folkepension

det mindre attraktivt for menneskesmuglerne netop at vælge danmark integrationsydelsen kommer til at gælde alle også danskere der søger om kontanthjælp og som ikke har været i danmark i mindst syv år inden for de seneste otte år med disse tiltag sikrer vi at vi kan følge med og ikke mindst

at vi dermed kan tage os ordentligt af de asylansøgere der får asyl i danmark så vi kan leve op til vores internationale forpligtelser

annoncere at det næste skridt i forhold til at bringe udlændingepolitikken tilbage på sporet bliver at regeringen til efteråret når folketinget åbner fremsætter et lovforslag hvor de flygtninge

som allerede er herboende vil blive omfattet af den samme integrationsydelse jeg vil gerne takke for behandlingen af lovforslaget her i folketinget og jeg ser meget frem til udvalgsbehandlingen og den fortsatte debat som jeg tror vi får om den nye udlændingepolitik jeg fornemmer i hvert fald klart

rig mulighed for at debattere men jeg håber også at

i fremtiden kan finde sammen

konklusionen er at der er udtalte sociale problemer blandt de berørte personer hvis levevilkår præges af relativ og for nogles vedkommende absolut fattigdom når skat og husleje er betalt står modtagere af starthjælp uanset deres familiemæssige situation således tilbage med et beløb som gør det helt umuligt at betale udgifterne i et dansk standardbudget

beskæftigelseseffekten er meget lille ni procent men det

hvad får ministeren til at tro at det skulle

noget af det vi har lært af starthjælpen er

at give et incitament til at få gang i integrationen

har taget ved lære af den tidligere starthjælp

taget de gode ting med fra starthjælpen som jeg synes var en succes

genindfører men i hvert fald vender tilbage til mange af principperne

også at fru johanne schmidt nielsen glemmer i hele den her ligning at vi jo rent faktisk i sin tid fik mere end fyrretusind ikkevestlige indvandrere og efterkommere

ud på arbejdsmarkedet alt kan ikke tilskrives starthjælp men det kan også tilskrives starthjælp der var også et kontanthjælpsloft

vi kommer til at vende tilbage til mange af de her ting

bare gerne bede ministeren bekræfte at den sammenligning ikke holder vand

su har du ret til at optage lavt forrentede lån

mulighed for at arbejde ved siden af i en langt større udstrækning end du har på integrationsydelsen du får tilskud til kollektiv trafik et cetera et cetera jeg synes at det er en tynd sammenligning og jeg synes det er ærgerligt og uærligt at man bruger den sammenligning til at retfærdiggøre at nogle mennesker der kommer hertil på flugt fra krig og ødelæggelse skal leve

økonomiske grundlag som vi giver til vores egne unge studerende det synes jeg godt at vi kan

jo rigtigt at hvis man er studerende så kan man arbejde og man kan også optage lån men i det her system kan man hvis man tilegner sig dansk på sprogniveau to udløse en sprogbonus

men niveauet er præcis det samme

det bliver lidt en strid om ord fordi det handler om mange andre ting så skulle man også sige su niveau dog tillagt sprogbonus eller hvordan

er en politisk uenighed der

er end måske brugen af ord og termer i

er passende når man kommer til danmark eller om det er for lavt jeg er ikke i tvivl om eller det kan jo høre i dag at herre pelle dragsted mener at det er for lavt det mener jeg ikke og det mener de blå partier i folketinget

det

den reform beskæftigelsesreformen som vi lavede mens vi stadig sad i regering sammen med et bredt flertal

det kan jo selvfølgelig lyde åbenlyst og såre simpelt

men sagen er bare at vi igennem alt for mange år har været vidne til et system der ikke har

at få de arbejdsløse tilbage i arbejde igen

størstedelen af det bliver behandlet i et lovforslag senere i dag men det er

to lovforslag som hænger meget tæt sammen med

i dag har kommunerne store økonomiske incitamenter til at gøre alt muligt andet end at få folk

det om den samlede beskæftigelsesindsats skal selvfølgelig virke og hvis vi skal have folk i arbejde

skal hele systemet trække i samme retning noget af det der har været rigtig vigtigt for os

det har vi kloge dygtige medarbejdere der sidder

alle afkroge af danmark og arbejder med det ved de bedst det vi skal styre

så for os har det været afgørende vigtigt at der ligger en frihed for medarbejderne til at bruge den faglighed som de jo alt andet

arbejde igen så det vi politisk gerne vil er at styre

at det selvfølgelig skal virke det der så er ideen med det nye refusionssystem er at give kommunerne et fuldstændig klart incitament til at få folk så hurtigt

i starten af arbejdsløshedsperioden får kommunerne rigtig mange penge af staten når man så kommer et stykke længere hen i ledighedsperioden

ideen med det er selvfølgelig at lægge et massivt pres på kommunerne

som man som borger har så enormt meget brug for

arbejdsløs så al den teknik der ligger i det her lovforslag har altså som målsætning at sørge for at mennesker får den bedst tænkelige hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet når de har været så uheldige at

derfor kan socialdemokratiet selvfølgelig støtte

blevet gennemgået i detaljer ved første og

tredjebehandlet kort efter den dato

tilføje ud over at vi

lidt større gevinst og nogle der får

fusionssystemets omlægning og udligning

ligger i det her er også at vi på et tidspunkt skal til at se

men det kommer engang jeg skal ikke kunne sige noget om hvornår regeringen går i gang med det men det er måske om et

lavet en helt ny udligning der er mere retfærdig

tilgodeser de dårligst stillede kommuner i den her forbindelse skal

de er kommet lidt i knibe men dansk

støtter selvfølgelig det her forslag da vi er en del af den aftale under den tidligere regering og som sagt

videre frem af den samme

vi fra venstres side også med at der bliver

og så vil jeg ikke komme med yderligere bemærkninger men blot henvise til den fyldige debat der jo var under førstebehandlingen af sagen

ikke hverken det lovforslag der kommer senere eller det vi har her vil føre til de smukke målsætninger om at flere kommer i arbejde tværtimod

vil den omlægning af refusionssystemet vi skal behandle senere føre til at mange mange flere mennesker vil blive presset til at leve for ydelser eller slet ingen ydelser når de er arbejdsløse og syge af den simple grund

kommer til at betale en meget større del af de sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser end de gør i dag nærmere betegnet firs procent af dagpenge

selv at betale og det er ikke svært at regne ud hvad konsekvensen vil være af det det vil jo være at kommunerne hele tiden vælger den billigste løsning og presser folk ned på lavere ydelser hvilket de forskellige reformer der er lavet giver mulighed for så nu har jeg ligesom

slået tonen an til det lovforslag vi skal diskutere senere

jo er en vis lempelse af det

men det er et babyplaster på en blodstyrtning det vender vi så

skal bare sige fra socialistisk folkeparti

se behovet for at øge den kommunale udligning det er i dag sådan at modtagerkommunerne har højere serviceniveauer end betalerkommunerne eksempelvis er udgiftsniveauet i hjørring i dag hundrede og seks procent af det beregnede udgiftsbehov

man tager højde for demografi og socioøkonomiske forskelle bruger hjørring som nettomodtager af udligningen seks procent mere end gennemsnittet på frederiksberg som er en nettoyder bruger man kun tre og halvfems procent

lyngby og gentofte til at føre en offensiv erhvervspolitik er ikke særlig store det betyder selvfølgelig ikke at de ikke kan have ambitioner om at gøre det de får bare ikke særlig meget ud af det hvis de lykkes med det hvis der for eksempel kommer hundrede kroner ekstra i kassen i gentofte kommune i dag skal de aflevere to og halvfems kroner

nu ændrer man det så så det beløb stiger til tre og halvfems kroner en kommune som lyngby som i dag afleverer ni hundrede og halvtreds million kroner til udligningsordningen skal nu aflevere otte million kroner ekstra og gentofte skal aflevere ti million kroner ekstra begge disse beløb vil stige efterhånden

for kommunerne til at få ledige i beskæftigelse i alternativet hilser vi velkommen hvis et nyt refusionssystem kan være med til at medarbejderne i kommunerne får en større mulighed for at vurdere hvad den enkelte borger har behov for de differentierede refusioner har i mange år været styrende for kommunernes indsats over for de ledige og det har medført afgørelser som er mere økonomisk end fagligt begrundet

det glædeligt at det system nu afskaffes der er dog flere forhold som bekymrer os den meget hurtige udfasning af refusionen og det faktum at refusionen efter en år vil ligge på tyve

og at endnu færre borgere får bevilget de mere langvarige forsørgelsesydelser som for eksempel førtidspension og revalidering kommunerne vil fremover få en langt større del af

fra staten som generelt tilskud i stedet for sagsbundet refusion alternativet er bekymret over at pengene dermed i fremtiden ikke går specifikt til at få folk i beskæftigelse da kommunerne på den måde kan vælge at bruge dem på andre ting vi håber selvfølgelig at kommunerne bruger de ekstra midler i bloktilskuddet på forebyggende arbejde men vi er bekymret

lige så vel kan tænkes at de bliver brugt på andre driftsopgaver eller anlæg og at der på den måde ikke er sikret midler til en god beskæftigelsesindsats vi er bekymret for de sociale konsekvenser ved en omlægning af finansieringen af de kommunale udgifter til ydelser og selv om det er sympatisk at ønske en større aktivitet og et forbedret incitamentssystem for den kommunale indsats kan vi frygte at konsekvenserne for de allersvageste i samfundet bliver store vi er ikke alene om den bekymring der er flere af høringssvarene

fra behandlingen i foråret hvori man kan se at både lo og ftf og dansk socialrådgiverforening udtrykker samme bekymring nemlig at en omlægning vil skabe incitament for kommunerne til at presse de svageste borgere helt ud af offentlig forsørgelse en omlægning

vil altså presse kommunernes økonomi og betyde dårligere vilkår for

som er længst væk fra arbejdsmarkedet

opleve et tab og at andre vil opleve en gevinst

sker der en tilpasning af udligningssystemet

utilsigtede virkninger af ændringerne begrænses både for kommunerne under et og for særlig vanskeligt stillede kommuner det sker både i den midlertidige kompensationsordning som vil begrænse kommunernes tab og gevinster i to tusind og seksten og sytten og ved tilpasning af udligningssystemet generelt der er allerede blevet redegjort grundigt for lovforslaget

ikke gentage det i detaljer men på vegne af sf komme med vores begrundelse for

som er baggrunden for den her tilpasning af udligningssystemet reformen har et stort fokus på at styrke kommunernes beskæftigelsesindsats gennem økonomiske incitamenter

mange borgere med komplekse problemer og længerevarende offentlig forsørgelse samtidig noterer jeg mig at der

i forligskredsen er enighed om at refusionsomlægningen ikke skal have utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne derfor skal der ske tilpasninger i det kommunale tilskuds og udligningssystem både på kort og på lang sigt de forhandlinger har sf ønsket at være med i og få indflydelse på sf bakker derfor op om det her forslag om tilpasninger af udligningssystemet fordi det kan rette op på den ulighed mellem kommunerne som reformen af reduktionssystemet ellers skaber forslaget vil betyde en større udligning og det er i overensstemmelse med sfs ønske om at mindske ulighed og sikre et danmark der hænger sammen og hvor der er muligheder og udvikling i hele landet jeg ved fra mit virke som kommunalpolitiker at beskæftigelsesområdet kan være en vanskeligt styrbar størrelse og at udsving kan slå bunden ud af økonomien i en allerede trængt kommune netop fordi sf er kritiske over for omlægningen af refusionssystemet

sikre en vis udligning så kommuner ikke straffes for forhold som de ikke selv har indflydelse på der er tale om en overgangsordning for

og sytten indtil finansieringsudvalget skal komme med en mere langsigtet og permanent bud på tilpasning af tilskuds

udligningssystemet som vil kunne træde i kraft i januar to tusind og atten derfor er det for sf vigtigt at det nye refusionssystem på beskæftigelsesområdet ikke kommer til at undergrave den kommunale økonomi ikke mindst i yderområderne vi er parate til at indgå i forhandlingerne om udligningssystemet og

som vi synes er ganske vidtgående i

tre og halvfems pcts udligning for visse kommuner i marginal udligning

midlertidig fordeling

lovforslag som udmønter aftalen af anden februar to tusind og femten som blev indgået mellem venstre socialdemokraterne dansk folkeparti det radikale venstre og det konservative folkeparti helt generelt om en reform af refusionssystemet og dermed også de tilpasninger i udligningssystemet som vi står med her beskæftigelsesministerens lovforslag om et nyt refusionssystem som jo også er til behandling i dag er så den anden del af det forslag som

de to lovforslag her begge genfremsættelser af lovforslag som blev fremsat i første samling af folketingsåret to tusind og fjorten

på grund af valgets udskrivelse ikke nåede længere end til og med andenbehandlingen og det er derfor

har altså stor betydning for den enkelte kommunes budgetteringsforudsætninger og kommunerne

regnet med at lovforslagene blev vedtaget med virkning fra den første januar to tusind og seksten reformen af refusionssystemet indebærer en klar forenkling af det bestående meget komplicerede regelsæt

ydelsestype og den aktive indsats som borgerne deltager i det komplicerede regelsæt har efter vores vurdering taget fokus fra kommunernes vigtigste formål som flere af ordførerne

som handler om at få de ledige i arbejde tilpasningerne i det kommunale udligningssystem gør det muligt at gennemføre den her betydelige omlægning af finansieringssystemet uden at det medfører utilsigtede forskydninger i den økonomiske balance mellem kommunerne med de umiddelbare tilpasninger i udligningen en afskærmende overgangsordning og en plan om at etablere et solidt analysegrundlag for nye tilpasninger skabes tryghed omkring de økonomiske virkninger for kommunerne både på kort og på længere sigt

vi har hele tiden set boligjobordningen som et redskab der hører en krisetid til vi mener ikke det skal være sådan at

statsstøtte til håndværksarbejde i danmark

folk der tjener godt kan få støtte fra skatteydere som måske ikke har råd til at udnytte ordningen selv det koster i omegnen af en milliard kroner årligt

at genindføre boligjobordningen den har skabt relativt få arbejdspladser og det er temmelig usikkert hvor mange arbejdspladser den vil skabe fremadrettet det betyder også at det på en god dag koster cirka en million

hvis man altså læner sig op ad de jobtal

det var pengene værd og det var rigtigt at gøre mens vi havde behov for at fremrykke beskæftigelse sætte gang i økonomien og holde hånden under beskæftigelsen

skatteministerens parti har jo længe turneret rundt med et langt højere jobtal som kommer fra dansk byggeri og det kunne egentlig være interessant under behandlingen af

her at få at vide hvilke jobtal skatteministeren læner sig op ad

få og ganske dyre job ordningen skaber og vi mener kort sagt at de penge kan bruges meget klogere partierne bag aftalen ønsker at finansiere ordningen med udisponerede reserver på finansloven for to tusind og femten og fremadrettet ønsker man også at finansiere ordningen over finansloven

et lille finansordførerkuriosum i at de reserver

man så vil benytte sig af faktisk ikke ville eksistere hvis venstres finanslovsforslag fra sidste år var blevet vedtaget det blev

og det er på den måde har hjulpet med at efterlade nogle midler man kan

samtidig forstår jeg at det i år vil få den konsekvens

hvor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere der kom i arbejde altså ville få en ekstra bonus ved at komme i arbejde

ønsker at prioritere sygehuse plejen af vores ældre flere pædagoger og medhjælpere i vores børns daginstitutioner for at styrke det gode børneliv og andre forslag på velfærdsområdet

har skabt i økonomien igennem de sidste fire år

jo et helt legitimt valg at regeringen med støtte fra dansk folkeparti det konservative sf og alternativet vælger at bruge pengene til en skattelettelse der primært kommer boligejere til gavn

så ikke letter skatten til gavn for lavtlønnede og dermed til gavn for alle brancher

kan man godt undre sig over den noget luftige finansiering som aftaleparterne har givet hinanden hånden på fremadrettet overholder finansieringen af boligjobordningen næppe budgetlovens forsigtighedsprincip som den tidligere regering arbejdede med en uspecificeret finansiering over finansloven er mig bekendt kun i orden hvis et flertal allerede nu binder sig til at skaffe finansiering ved at hæve andre skatter eller sænke de kommunale udgiftslofter og det har parterne jo ikke givet hinanden håndslag på i det her tilfælde nuvel ordningen har været populær og det er vel også derfor at aftaleparterne ønsker at genindføre den for ude af krisen er det vel egentlig det eneste ærlige argument der er for at genindføre ordningen det var rigtigt i en krisetid men er det ikke nu

ingen nævneværdig effekt på sort arbejde har rockwool fonden

en dyr måde at skabe job på og den har ingen nævneværdig effekt på arbejdsudbuddet det er ikke noget som jeg lige står og finder på eller som

det påpeger den evaluering som skatteministeriet selv har bedt konsulentfirmaet damvad om at udføre og som endda

så det er simpelt hen med ministeriets egen dokumentation at der er ganske få grunde til

boligjobordning pengene kunne bruges langt bedre

mere sympatisk grøn profil det er trods alt godt at det skal ske i de kommende år netop nu skal vi glæde os over at beskæftigelsen stiger i bygge og anlægsbranchen helt uden boligjobordning omvendt skal vi tage det meget alvorligt at det jo er sådan at ordningen godt nok skaber lidt flere job men ikke så mange i danske håndværksvirksomheder men jo mere vi nærmer os at ordningen

ramme mere konkurrenceudsatte erhverv der er i konkurrence om at eksportere til andre lande at de skal afgive beskæftigelse på en

for økonomien kunstig måde til byggeriet så især industrien og andre produktionsarbejdspladser der ligger i benhård international konkurrence kan få sværere ved at få den arbejdskraft de skal bruge

at særlig venstre var mildest mildest talt skeptiske over for den kickstart vi indførte i vores regeringstid men den virkede og den var rigtig i kriseårene ligesom boligjobordningen var rigtig i kriseårene men tiden kommer også til at standse den type af stimulering af økonomien som bør være midlertidig hvis man vil føre en ansvarlig økonomisk politik

allerede nu afsløre at vi naturligvis kan støtte det her lovforslag

synes at boligjobordningen er en rigtig god ordning ordningen betyder jo at familier kan trække udgifter

til hjælp i hjemmet fra i skat

i en husstand kan trække tredivetusind kroner fra om året

at være en rigtig populær ordning ude blandt danskerne

haft en masse positive effekter blandt andet er den

ser mindre sort arbejde og det er jo rigtig positivt

jo rigtigt nok at den her ordning er med til at holde hånden under beskæftigelsen og specielt i de små og mellemstore håndværksvirksomheder er der stadig væk brug for det

bedre i danmark men det går altså ikke supergodt i alle dele af danmark og specielt i de små og mellemstore håndværksvirksomheder er der altså stadig væk brug for at man holder hånden under beskæftigelsen der kan det her redskab være

at det er med til at skabe lærlingepladser for mange af de unge mennesker som gerne vil ud og have

en uddannelse inden for håndværkerbranchen og der er det her med til at

man må ligesom stå til regnskab for at det er den prioritering man man vælger at lave

at den milliard vi taler om kan man kun bruge en gang og her bruges den altså på en lettelse som primært kommer boligejere til gavn hele ni og tres procent

alligevel også hvidt

af eu regler er det ikke noget man bare sådan kan stoppe for

fordi det er med tilbagevirkende kraft fra første januar og man har sagt til folk at de skal gemme kvitteringerne

fortsætter i et år frem

side tage med ind at det ikke skal være målrettet at man

og handlekraftig regering lad os først og fremmest glæde os over det lad os dernæst glæde os over selve indholdet i lovforslaget boligjobordningen har nemlig været en stor succes ordningen blev oprindelig indført i sommeren to tusind og elleve af vk regeringen og udløb senest enogtredivete december to tusind og fjorten ordningen gav mulighed for at personer over atten år kunne fradrage

op til femtentusind kroner årligt begrundelsen var dengang ganske simpel ordningen vil give ganske almindelige mennesker en tiltrængt håndsrækning så deres travle og hektiske hverdag bliver lidt lettere samtidig vil ordningen få telefonerne til at ringe hos tømrere

mæglere rengøringsvirksomheder vinduespudsere anlægsgartnere og så videre i dag er der ikke mindre behov for at hjælpe de danske familier og der er ikke mindre behov for at skabe vækst og beskæftigelse i håndværks og servicevirksomheder i

jeg har i den seneste tid mødt flere håndværksmestre som har haft

efter at boligjobordningen stoppede vi ved også at ordningen

har haft en gavnlig effekt på omfanget af sort arbejde ligesom i de foregående år skal det være muligt at fradrage femtentusind kroner årligt per person fradraget vil være udformet som et ligningsmæssigt fradrag hvilket betyder at skatteværdien af fradraget i to tusind og femten vil være på op til cirka fire tusind fire hundrede og fyrre kroner alt i alt er lovforslaget altså ganske simpelt det genindfører boligjobordningen i uændret form med tilbagevirkende kraft

af aftale om boligjobordningen for to tusind og femten til sytten der blev indgået mellem regeringen dansk folkeparti alternativet sf og det konservative folkeparti dette lovforslag vedrører dog kun to tusind og femten planen er nemlig at ordningen fra to tusind og seksten og

og sytten skal omlægges så den understøtter grøn omstilling og øget bæredygtighed venstre støtter derfor selvfølgelig dette lovforslag og ser desuden frem til at videreudvikle boligjobordningen i de

finde den finansiering forventer man at det er de partier

det er andre partier altså hvor skal pengene komme fra kan

aftale har en klar asocial profil det er simpelt hen sådan at det er de mest velhavende som bruger ordningen mest de fattige bruger den slet ikke men vi betaler alle sammen for den det er sådan at det bliver sosuen og lagerarbejderen og butiksassistenten fra vestegnen som via skattebilletten kommer til at betale for at advokaten oppe i nordsjælland kan få sig nogle nye vinduer eller hjælp til rengøring den slags omfordeling fra os alle sammen

fuldstændig dokumenteret

skatteministeriet har lavet en fin opgørelse som viser anvendelsen i

har de højeste indkomster er det fyrre ud af hundrede

rundt regnet fået lige så mange fradrag som de to millioner danskere med de

en pilskæv ordning ud over at der er den her voldsomme sociale slagside i det her forslag

skaber det jo heller ikke særlig mange job skatteministeriet anslår omkring syv hundrede måske tusind job det er utrolig dyrt

fået mange flere job af at bruge de penge på en anden måde når man så oven i købet vil betale for at udenlandske sommerhuse skal renoveres af udenlandske medarbejdere rundtomkring i europa så er det jo helt gakgak to tusind danskere har fået støtte til at ansætte håndværkere fordi vi skulle skabe arbejdspladser i danmark

jeg er overrasket over at sf og alternativet har skibet sig ind i den her aftale

aftale om at man så skal fortsætte det her

de kommende år med en grønnere profil men det kan udmøntes senere og finansieres over en finanslov

altså man betaler i dag for at opfylde venstres allervigtigste løfte men om man

svæver i vinden hvordan skal det finansieres tjah

det er noget med topskattelettelser og beskæringer i ulandsbistanden eller er det fordi de to partier har tænkt sig selv at lave en finanslov

er stærkt tvivlsomt jeg synes ikke det er særlig kønt og jeg håber at vi i løbet af den her debat kan få nogle svar på

ordningen skal finansieres og hvilket flertal der skal bære den finanslov igennem som skal finansiere en fortsættelse af den

ordning måske ikke var pilskæv men var skæv der blev givet for meget til dem der havde mest

i højere grad end den gamle ordning

se isoleret på det her det her er en del af den aftale som vi alternativet har lavet sammen med dele af blå blok fordi vi ligesom

får energirenoveret får nye vinduer og så videre så nogle af de ting som ordføreren taler om

lad os diskutere den nye grønne

finde et råderum til den her slags ting i de kommende år

jeg tror sf eller for den sags skyld enhedslisten vil være særlig glade for

i har jo accepteret at stemme for en fortsættelse af en dybt asocial boligjobordning uden en grøn profil mod

en finansiering som vi ikke aner

med den daværende regering ikke nødvendigvis havde et ansvar for alt hvad der var på finansloven

børnehaver vores hospitaler

komme hele befolkningen til gode frem for

de mest velhavende danskere der får løst nogle opgaver som de for flertallets vedkommende alligevel ville have fået løst

økonomisk støtte til fra alle sammen

vi skal understøtte grøn omstilling

har lavet en grøn investeringsfond som sådan set har de samme muligheder for at

private boligejere og lejere i gang med klimarenovering det er grønt det er socialt

have brugt pengene men der vindes selvfølgelig beskæftigelse i byggeriet det er klart

så vi langt hellere at man brugte pengene på skattelettelser der reelt gav øget beskæftigelse man kunne sænke marginalskatten øge gevinsten ved at have et arbejde eller sænke virksomhedsbeskatningen i stedet vælger man at bruge pengene

en ordning der bidrager meget lidt til vækst og beskæftigelse i danmark

giver nogle mennesker mulighed for at fradrage bestemte typer arbejde og altså få nogle af deres skattekroner retur havde vi helst set at der var givet reelle skattelettelser så danskerne selv kunne bestemme hvad de ville bruge deres penge på

den opfattelse at skatterne i danmark er for høje derfor har vi som udgangspunkt støttet lovgivning der vil sænke skatterne i danmark det betyder også at vi tidligere har været rimelig positive

boligjobordningen selv om vi aldrig har været særlig varmt

stod mellem boligjobordningen på den ene side og øget offentligt forbrug på den anden side i dag er det sådan at står med valget mellem boligjobordningen på den ene side og reelle skattelettelser på den anden side og her vælger vi altså klart

os alle sammen at der skulle en rabat på topskatten til de mest velhavende danskere hvis man skulle stemmer til et håndværkerfradrag

arbejde mulighed for at ansætte elever lærlinge og det gav et sundt marked

fordi den giver vækst og fordi den flytter sort arbejde til hvidt arbejde

den så fra årsskiftet to tusind og seksten og to tusind og sytten bliver grøn det kommer til at foregå på den måde at man kan udnytte et fradrag på tolvtusind kroner per person til at foretage bæredygtige energitilpasninger og klimaforbedringer i hjemmet

naturligvis også glade for at vi så har fået nedsat serviceydelserne fremadrettet så de kun er

selvfølgelig ikke det vi vægter i alternativet det vi vægter

grønt arbejde og håndværkerfradraget i alternativet arbejder vi med tre bundlinjer den økonomiske den sociale

finansieringen som der bliver spurgt meget ind til

fra råderummet og derefter skal vi aftale det det vi i aftalen har betinget os er at pengene ikke bliver taget fra

naturligvis ikke blinde for regeringens yderligere dagsorden på de områder og derfor ser

vi også frem til at være med til at aftale det og i særdeleshed ser vi frem til at være med til at aftale den endelige udformning af de grønne tiltag som skal finde sted størstedelen af dem

er personer med en personlig indkomst på op til

i personlig indkomst har brugt ordningen og det er den største gruppe

brugt ordningen og kun otteogtredivetusind personer på over syvhundredetusind

en tredjedel af den der bliver brugt som grøn ordning og derfor er det vigtigt for os at det fremadrettet

grønne tiltag man kan bruge den til som et parti der vægter den grønne dagsorden højt glæder vi os over at det fremadrettet er lykkedes

at gøre ordningen grøn og så er vi selvfølgelig også tilfredse med

at det allerede nu er lykkedes at trække den blå regering i en grønnere og mere bæredygtig retning ikke mindst fordi det grønne stort set er fraværende i det nye regeringsgrundlag sidst men ikke mindst finder vi det positivt at ordningen understøtter grønne initiativer nedefra da det jo er borgerne

altså både boligejerne og lejerne som selv kan vælge at tage et ansvar for en bæredygtig omstilling af danmark og derfor

og

aftale

det er det

danmark i en mere bæredygtig retning i en mere grøn retning

vi rigtig glade for vi har været med til at kunne aftale i den nuværende ordning er kun en tredjedel af de ting der bliver brugt

og alternativet er kommet i folketinget for at være med til at trække danmark i en grønnere retning og det er det vi gør med den her aftale

finansiering og så videre vi er helt opmærksomme på

finansloven to tusind og seksten og sytten

burde lave jeg synes det her er meget socialt skævt er er der ikke en yderligere beskrivelse af

at det er nogle lejere som skal til at være medfinansierende for det private udlejningsbyggeri

at man ikke ved det vi må se siger ordføreren med andre ord er det eneste alternativet med sikkerhed ved at alternativet har stemt for den gamle boligjobordning det gamle håndværkerfradrag her for to tusind og femten som ikke er grønt altså den ordning som ordføreren for alternativet

på folketingets talerstol og kritiserer er det korrekt forstået det man ved

så håber man at man i en kommende finanslovsforhandling kan lave en aftale om en grønnere ordning men man ved det ikke vi får se siger

stemmer til så jeg regner da bestemt med

indgået en aftale med regeringen om at vi har et grønt håndværkerfradrag for

og sytten at der så kan findes penge til det på finansloven

er sådan set mangel på arbejdskraft mange steder i byggebranchen og langt langt

i nye samtalekøkkener eller have købt rengøringshjælp

det er det som skattefolkene med et teknisk begreb kalder dødvægtstab altså spild af penge

nemlig husejerne

noget de alligevel ville gøre for det tredje hjælper ordningen ikke på sort arbejde det har vi fået dokumenteret gennem blandt andet rockwool fondens forskning for det fjerde er den her ordning i år slet ikke

i de kommende år men selv hvis den gør det

det er en meget meget dyr måde at lave grøn omstilling på tænk hvad man kunne bruge en milliard kroner på i grøn omstilling hvis man brugte

energibesparelser i

for en milliard kroner det her er desværre den mindst effektive måde at lave grøn omstilling på og når det bekymrer mig

når vi kan lave den grønne omstilling

skyder vi os selv i foden os der ønsker en bæredygtig omstilling sidst men ikke mindst er det en meget meget dyr

finansiere og jeg er ked af at sige at jeg er blevet alt andet end beroliget af de svar jeg foreløbig har fået fra de partier

der har valgt at støtte regeringen som jeg kender praksis i finanspolitiske

skal stå på mål for alle dele af en finanslov

man også enige om hvor pengene til det område skal komme fra og det jeg hører er at der ikke er lavet nogen aftale om finansiering

og at hverken alternativet eller sf har betinget sig at de penge der skal gå til at sende en gave til de rigeste danskere ikke må komme fra nedskæringer

det bekymrer mig og det bekymrer mig også at man siger i hvert fald ikke krone for krone for så ligger der

komme fra nedskæringer på asylområdet og udviklingsbistanden jeg håber derfor at vi skal høre sfs ordfører om lidt så kan få en garanti for at i hvert fald sf ikke vil finansiere det her med nedskæringer på flygtningeområdet og nedskæringer i udviklingsbistanden sf har jo forhandlet mange finanslove så jeg tror

stand til at give sådan en garanti

komme fra de områder vi anerkender at hvis det lykkes at finde finansiering

er det bedre end det vi har nu men det allerallerbedste ville jo være

slet ikke misbrugte pengene til det her formål men i stedet for for eksempel lettede skatten for lavtlønnede mennesker her i samfundet eller på grøn

det er jo kun fordi alternativet og sf har valgt at lægge stemmer til

en boligjobordning og at regeringen kan skaffe et flertal fordi liberal alliance som vi hørte stemmer

vil sikre at finansieringen i

bliver asocial og måske vil overveje om ikke den millard kunne bruges på en mere effektiv og mere socialt rigtig grøn

når det

jeg synes simpelt hen det er utilstedeligt

boligjobordning kommer det til at gå ud over de asylbørn som man selv

en år med at blive familiesammenført og at man samtidig

kommer fra stramninger på asylområdet eller ulandsbistanden

at man ville skære i ulandsbistanden og det

en mindre besparelse fordi sf og enhedslisten gik

stemme for forringelser men det

ikke unormal praksis at man laver en aftale der bliver finansieret på en finanslov

er den ordning vi får fra

og den kommer til at gavne klimaet

pengene blive brugt på energiforbedringer og klimatilpasninger så selvfølgelig vil det have en positiv effekt på vores miljø og klima i år forlænges

tidligere år og den nye ordning

klimatilpasninger i lejerboliger tilskuddene skal ske efter aftale mellem

finansieres nu gennem udisponerede reserver og de

og halvtreds million kroner til særlig vidtgående energiprojekter

eller i blinde at give erhvervsskattelettelser

vi glæder os rigtig meget til at se den træde i kraft

betyde rigtig meget og den kommer også til at få en langt højere social profil end den gamle ordning

der skal findes finansiering på finansloven

forudsige fremtiden lige som de radikale

sad i regering

at pengene ikke bliver fundet på asylområdet og på udviklingsbistanden mit spørgsmål er vil sf også garantere at pengene ikke kommer fra nedskæringer af velfærden det er et meget relevant spørgsmål fordi

økonomiaftale der kommer til at betyde nedskæringer i velfærden i de næste fire år så spørgsmålet er vil sf garantere at pengene

så vil jeg gerne have at ordføreren forholder sig til en meget enkel og

her ordføreren og ordførerens parti har sammen med alternativet støttet en genindførelse af den gamle ordning som er socialt skæv og ikke spor grøn

et løfte om en grøn ordning i to tusind og seksten

men vi ved ikke om det grønne løfte kan føres ud i livet

på statens husholdningsbudget som vi altid gør

selskabsskattelettelser eller

der bliver lavet af en regering i en finanslov man kan kun

jo meget naturligt at der numerisk

der er interessant og der kan vi bare konstatere at andelen

jeg synes det bliver mere og mere klart at man i en eller anden grad har købt katten i sækken

et sort håndværkerfradrag som fortsætter det gamle med en masse penge til sommerhuse i udlandet

og nye køkkener oppe i nordsjælland

for en finanslov sammen med jeg tvivler på det bliver sf og alternativet det ville overraske mig vil jeg sige han skal hen og banke på hos

og hvor mon de har tænkt sig

som skal finansiere en evt fortsættelse af den grønne boligjorbordning hvor mon

var med

af forbedringer vil komme til at betale for at særlig familier med høje indkomster kan få foretaget energirenovering derfor er jeg fuldstændig enig med herre martin lidegaard i at hvis man endelig

og fordi et flertal af lejere kan lave en aftale med en ejer

i meget meget højere grad komme til at have betydning for

finansloven ender lige så lidt som enhedslisten da de lavede aftaler med den tidligere regering

i en finanslov enhedslisten var ikke ansvarlig for at der skulle sættes en prop i for familiesammenføringer eller at der skulle skæres på ulandsbistanden fordi man lavede aftaler som kostede nogle penge eller der var fremkommet

at lave energibesparelser det var med en delvis medfinansiering så det var

milliard kr man kunne sætte i spil

nok finde ud af at pensionskasserne kom med endnu mere af deres

fremme det her så jeg undrer mig meget over at sf går ind i det her

med til at satse på at profilere danmarks grønne investeringsfond

gerne spørge ordføreren hvorfor har sf ikke haft mere fokus på at den grønne investeringsfond

set kan gå ind og hjælpe private husejere med at forbedre

og som ordføreren også var inde på stod sf

de skulle have topskattelettelser

er var statsministerens eneste

er det ikke mere rimeligt at bruge noget mere krudt på at danmarks grønne investeringsfond bliver en succes

at gøre opmærksom på at nu kan man faktisk søge

i og med at boligforeninger har mulighed for at søge midler

kunne få gavn af den ordning og hvis man

energiselskaber med til at strukturere nogle esco modeller

set også komme frem til at husejere

kunne vi ikke bruge lidt af vores kræfter på at fremme nogle af de grønne resultater vi

at regeringen har kunnet indgå en bred politisk aftale om boligjobordningen eller håndværkerfradraget både her i to tusind og femten også fremadrettet med en mere grøn profil i

og sytten med dansk folkeparti alternativet sf og de konservative det er en god

aftale der lover godt for et fremtidigt bredt samarbejde

der har både i offentligheden

i dag været fremført en række argumenter mod den

regeringen lægger vi imidlertid afgørende vægt på at en genindførelse i to tusind

af den velkendte ordning vil bidrage til en øget aktivitet i små og mellemstore håndværks og

ikke er ramt af de højeste vækstrater i vores land og hvor sikring af lokale arbejdspladser betyder rigtig meget samtidig giver vi altså familierne bedre råd til hjælp i en travl hverdag det sagde vi før valget og det står vi jo altså ved ordningen har efter regeringens opfattelse i hvert fald været en succes

anvendt af mere end en halv million danskere og den har bidraget til vækst og beskæftigelse også i yderkommunerne det synes jeg man skal glæde sig over

en konstruktiv udvalgsbehandling af forslaget

man går ind til finanslovsforhandlingerne så tilvejebringer man måske et yderligere råderum i de finanslovsforhandlinger og de partier der tilvejebringer det yderligere råderum har typisk også indflydelse på hvad pengene bliver brugt til jeg kan i hvert fald her i dag afvise at de penge der er fundet ved nogle af de lovforslag som vi har behandlet og vil behandle omkring en asylreform går til at finansiere en boligjobordning

der står faktisk i den pågældende aftale at de penge skal gå til en jobreform i foråret to tusind og seksten der skal gøre at det bedre kan betale sig at arbejde så den bekymring

femten og i øvrigt også fremadrettet på en anden måde end end den måde vi har valgt at gøre det på men det er jo en konsekvens af at vi har lovet

gennemføre boligjobordningen og det har vi fordi der er en halv million danskere der

det er også det billede jeg får når jeg tager ud i landet og

er der faktisk rigtig mange håndværksmestre der er glade for den

arbejdspladser men men også praktikpladser som jeg ved

at socialdemokratiet og herre mattias tesfaye går meget op

jeg til fulde men vi har bare den politiske holdning at vi synes boligjobordningen er en god ting

det står vi ved og man kunne med rette anklage os for løftebrud vi ikke gjorde det så derfor vil vi lade være med ikke at gøre det men rent faktisk gøre det og derfor er det her lovforslag i folketingssalen i

milliard kroner i år kan jeg læse i aftalen

det er sådan cirka en en halv million kroner

job er det ikke nogle forfærdelig dyre job at skabe kunne de penge ikke være

oversendt i forbindelse med udvalgsbehandlingen

vi synes ordningen har været en succes

og vi ved at dansk byggeri er meget begejstret for ordningen og

har vi så bare en politisk uenighed og dem får vi en del af i den kommende periode for der er stor forskel på den skattepolitik

men hvis det er den linje enhedslisten lægger fremadrettet

det tidspunkt hvor enhedslisten igen skal støtte

en rød regering og forfølge det princip det tror jeg enhedslisten kommer til

reelt hvis man vil det jeg synes vi skulle følge det der er normalt

det de partier der stemmer for finansloven som påtager sig

så ikke forstås sådan at hvis man skal have gennemført det her grønne håndværkerfradrag så fordrer det

at alternativet og sf er med i en finanslov eller at der er et flertal

vil gennemføre det som alternativet og sf nu siger at de har sikret

en

kan få en negativ rente når man sætter penge i banken det

sætte penge ind på sin skattekonto og det gør så at vi er nødt til at justere reglerne for det men vi har jo haft debatten lige før valget hvor

det er naturligvis ikke i orden når der spekuleres i at det offentlige skal give virksomheder en bedre forrentning end pengeinstitutterne og derfor skal rentesatserne hos skat tilpasses så de afspejler den aktuelle virkelighed med dette lovforslag indføres der desuden et loft på indeståender på tohundredetusind

og forrentningen af indeståender på skattekontoen op til fem tusind

der er brug for at virksomhederne enten direkte eller indirekte investerer deres likvide midler gennem bankerne eller pengeinstitutterne når midlerne placeres i pengeinstitutterne frem for hos skat vil det også føre til mere finansiel stabilitet og det er der så sandelig brug for på den baggrund støtter venstre lovforslaget jeg skal på vegne af det konservative

sige at det konservative folkeparti også

sammen skal ikke betale for den slags fordele til selskaberne

den tidligere regering havde taget for at stoppe skattespekulation

at man i mange år har kunnet fastsætte en kunstigt lav værdi af de unoterede aktier altså aktier der ikke er optaget på børsen og værdisat dér med en kendt kurs når de overdrages som gave eller som arv man har kunnet fastlægge en såkaldt formueskattekurs så disse unoterede aktier værdisættes til mindre end de er værd og dermed har man altså

slippe billigere i skat det var et hul som den tidligere regering

til at lukke sammen med enhedslisten men som

åbne et andet skattehul som kan koste flere hundrede millioner kroner for skatteyderne

til dem der er så heldige at arve en stak aktier så jeg kunne da godt tænke mig når vi senere

lukker en skattefidus men samtidig lover at åbne

kan få en højere rente end markedsrenten ved at have et stort beløb stående på

skat derfor bakker vi op om det

negative renter er historisk ikke noget man har været nødt til at tage stilling til og derfor har lovgivningen slet ikke været gearet til den temmelig særlige situation det er derfor sundt og naturligt at opdatere lovgivningen til de aktuelle forhold så skattekontoen ikke kan benyttes som skjult erhvervsstøtte

er tilhængere af gode rammevilkår for erhvervslivet herunder en fleksibel og velfungerende afregning af skat men det kan selvfølgelig aldrig være skatteyderne der skal forrente virksomhedernes overskydende midler til vilkår der er bedre end markedsvilkår det virker urimeligt at virksomheder der forudbetaler for meget i skat får mindre tilbage end det de har betalt for meget men det er nu engang den markedssituation der er og det bliver man nødt til at omstille

som en slags bank med gode renter det er ikke hensigtsmæssigt derfor bliver reglerne nu justeret sådan at skat ikke fremover bliver brugt som bank under lange perioder med negativ rente på penge og kapitalmarkederne der bliver et loft på tohundredetusind

indestående virksomheder kan have på deres skattekonti og man vil ikke kunne få rente af de første fem tusind på skattekontoen det er jo en speciel situation vi står i men den kan godt vare ved og den kan komme igen derfor

reglerne så virksomheder ikke placerer deres penge hos skat

banker eller endnu bedre investerer dem så

har det fra regeringens side været vigtigt at få genfremsat det her

det er vigtigt at nationalbanken har optimale betingelser for

med fordelagtig rente som tilfældet er

reducere effektiviteten af nationalbankens ind og udlånsrente og det er altså grunden til at regeringen har valgt at genfremsætte dette lovforslag så vi får tilpasset lovgivningen hurtigst muligt for at undgå at selskaberne kan spekulere i den høje forrentning af acontoskat har denne del af forslaget virkning fra fremsættelsen de indbetalinger der allerede

afslutningsvis skal jeg bemærke

der også ligger andre elementer i forslaget som er værd at nævne

andet at der indføres en yderligere periode for indbetaling af frivillig acontoskat

andet sikre øget fleksibilitet for virksomhederne så det bliver lettere at undgå restskat

blev behandlet her i folketinget inden valget havde opbakning fra alle partier og selv om der er kommet et nyt

det fortsat er sådan at alle partier

forventer af os at vi finder stabile og holdbare løsninger også på udlændingeområdet men det kræver selvfølgelig at vi bliver indbudt til forhandlinger og at regeringen ikke insisterer på at fastlægge udlændingepolitikken bag lukkede døre og nedrullede gardiner i blå blok som det desværre er tilfældet her udgangspunktet for vores

stramme asylregler og flere krav til indvandrere

hvis du kommer til danmark skal du arbejde på danske løn og arbejdsvilkår

vi ønsker at værne om vores velfærdsydelser vi vil ikke acceptere hvis udlændinge kommer

kun med det formål at modtage danske velfærdsydelser eller i øvrigt misbruger vores solidariske samfundsmodel derfor har vi indført regler der sikrer at studerende der kommer til danmark og modtager su reelt også er studerende på en anerkendt uddannelse vi har strammet op når det gælder kontrollen med kontanthjælp og dagpenge vi støtter finland i en sag ved eu domstolen hvor vi er med til at forsvare at man skal optjene ret til at modtage dagpenge og derfor arbejder vi for at indeksere børnechecken for eu borgere så den børnecheck som en europæer modtager modsvarer de økonomiske forhold der er i

vi er til gengæld bekymret for om det gavner integrationen at tage børnepenge fra flygtningefamilier i danmark i danmark koster børnetøj bleer og fritidstilbud jo det samme for flygtninge som for andre flygtninge skal bidrage til samfundet men vi skal også sikre at børnene ikke vokser op i fattigdom derfor kan vi heller ikke støtte lovforslaget i den form som det ligger her

lovforslag vedrører genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne og ungeydelse for flygtninge optjeningsprincippet betyder at ret til den fulde ydelse er betinget af at mindst en af de personer der har forsørgelsespligt over for barnet

inden for de seneste ti år forud for den periode udbetalingen vedrører genindførelse af optjeningsprincippet betyder kort fortalt at man skal optjene retten til ydelser i danmark og senere i dag behandler vi også et forslag om at flygtninge skal optjene retten til

sammen med den nye starthjælp eller integrationsydelse som vi behandlede tidligere i dag udmønter

liberal alliance og konservative

tre elementer som skal give asylansøgere større incitament til at integrere sig i det danske samfund det første element er indførelse af en integrationsydelse det andet element er genindførelse af optjeningsprincipperne for børnetilskud og børne og ungeydelse og det tredje element er harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension i dette lovforslag behandler vi kun

desværre indførte den tidligere regering en dispensation for optjeningsprincipperne for personer under udlændingelovens

den tidligere regering gav dermed en markant stigning i indkomsten til denne gruppe med genindførelsen af optjeningsprincippet skal mindst en af de personer som har forsørgerpligt over barnet have haft bopæl eller beskæftigelse i danmark i mindst to ud af de seneste ti år for at få fuld ret til børnetilskud eller børne og ungeydelse det skal kunne betale sig at arbejde når man kommer til danmark det er en del af baggrunden for regeringens integrationspakke vores velfærdssystem er bygget på at man arbejder og betaler skat og så får man del i de goder som staten tilbyder som ny i landet har man jo ikke bidraget til det danske samfund endnu samtidig gør pakken det mindre attraktivt at komme til danmark som asylansøger igen er dette forslag blot en lille men dog vigtig del vi skal have integrationen til at fungere og for at gøre det må vi sørge vi ikke tager imod for mange vores land er under et historisk stort asylpres

er derfor nødvendigt at vi gør det mindre attraktivt at komme til

socialdemokraterne ønsker et bredt samarbejde med regeringen men regeringen men socialdemokraterne fjernede jo selv denne regel med et snævert flertal da socialdemokraterne havde flertal

bestræber sig på at skabe brede flertal vi har netop behandlet lovforslag l fem

overraskede mig da vi behandlede dette lovforslag var

nærmere en lynchstemning imod de partier der havde formastet sig til at indgå i et bredt samarbejde jeg håber at

anlægge en mere konstruktiv tone og at de øvrige partier i rød blok vil anlægge en mere konstruktiv tone så det rent faktisk bliver muligt at samarbejde på tværs af midten

hvilket særlig får konsekvenser for børnene

vko havde flertallet i danmark var klokkeklar flere børn voksede op i fattigdom i danmark mener ordføreren at det er en god måde

i en situation hvor økonomien er så stram

stort set ikke har overskud til andet end lige at få betalt huslejen og få mad på bordet hvis

altså er så heldige er det godt for integrationen eller

man forhindrer integration

langt

og måske kan venstres ordfører hjælpe mig med at forstå hvad man mener her der står nemlig i

lovforslaget genindførelse af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne og ungeydelse for flygtninge vil betyde at flygtninge får en større tilknytning til det danske samfund

været her i landet i en længere periode før de kan opnå ret til de fulde ydelser

jeg har virkelig svært ved at forstå logikken men det kan være at jeg kan få hjælp af forslagsstillerne for på en

på mål for det der står i teksten altså hvordan kan det føre til større tilknytning

i må først få en ydelse når i har ventet på den i to år gør ventetiden en

med armene og så gør vi nogle familier fattige jeg kunne forstå

skat i en række år så kommer de hjem og ja okay så kunne man have et optjeningsprincip men det er mennesker som er tvunget på flugt af en forfærdelig bande forbrydere i islamisk stat det er dem i vil straffe det er dem som mennesker

godt land bruger den her situation

kan gøre det ringest for de mennesker der kommer hertil

så ringe som muligt så de mennesker der flygter fra forbryderbanden nede i syrien

sådan vi vi møder den største

argument for at børn af flygtninge som bor her i danmark ganske lovligt

fratages børnepengene

undskyld mig ordføreren bekræftede det oven i købet prisen på mad

på el og vand og alt det andet man skal bruge for at leve er præcis den samme for mennesker som lever her i danmark der har flygtningebaggrund som for mennesker der lever her i danmark og som har boet her hele deres liv tænk at man laver en lov som målrettet handler om at tage penge fra børn af flygtninge jeg synes godt nok det er vildt

for os at se absolut ingen tvivl om at konsekvensen vil være at flere børn i danmark kommer til at vokse op

familier hvor der er mange børn ikke mindst i de familier hvor der er en enlig forsørger vil konsekvenserne være voldsomme

huslejen og prisen på bleer prisen på alle de ting der skal til for at leve præcis den samme for flygtninge

det første at hvis man nu gør livet sværere i danmark for flygtninge

lad mig tage det der med at man forsøger at skræmme folk væk først man har jo

i forhold til at skræmme mennesker væk antallet af flygtninge der kom til danmark fulgte antallet af flygtninge som kom til europa i det hele taget nogle gange er det sådan i verden at der er mange mennesker på flugt det er der lige nu på grund af en meget voldsom krise på grund af en voldsom krig på grund af islamisk stats myrderier og voldtægt og tortur i syrien

at den måde højrefløjen i danmark den måde venstre vælger at reagere er ved at sige hvordan kan vi på alle mulige tænkelige måder forsøge at sørge for at flygtningene ikke kommer til danmark

at svare på det faktum at vi ikke siden anden verdenskrig har set så mange mennesker på flugt

så skal de her forældre nok komme i arbejde jeg kan forstå at venstres ordfører mener

at de har problemer med at betale husleje at det der med at deltage i fritidsaktiviteter for børnene ikke længere er en mulighed der sker det at mennesker bliver isolerede der sker det at de sociale problemer vokser

hvis det vi gerne vil er god integration

for det modsatte nemlig at fattigdommen vokser hvilket modvirker

udgifterne i et dansk standardbudget også selvom budgettet som i notatet tager udgangspunkt i priser i discountbutikker

at det her ikke har nogen betydning for

hvor mange flygtninge der kommer til danmark vi ved at det har minimal betydning

hvor mange der kommer i arbejde og vi ved at det skaber massive fattigdomsproblemer

bare sige hvorfor søren laver man en lov der ikke virker hvorfor søren laver man en lov som betyder at

sociale problemer vel vidende

ordførers argumentation om

end børn af danskere

som har flygtningebaggrund og som lever her i danmark præcis de samme som udgifterne er for os der er født

flygtningestatus i danmark er i arbejde efter ti år en fjerdedel det vil altså sige at smedelærlingen kassedamen og rengøringsassistenten

flygtninge ikke bare i ti år men for mange af dem resten af deres dage så den rimelighedsbetragtning i forhold til at der jo altså også er nogle mennesker der betaler de her ydelser forholder man sig ikke til på venstrefløjen

det krystalklart at vi gerne ser en udvidet brug af optjeningsprincipper at både indvandrere og flygtninge skal opleve en langt mere restriktiv adgang til skattefinansierede sociale ydelser end den der har været gældende indtil nu i forhold til de ambitioner

vi behandler nu entydigt i den rigtige retning i samarbejde med regeringen vil vi gøre det mindre økonomisk attraktivt at søge asyl i danmark og vi vil være med til at sikre at nytilkomne flygtninge og udlændinge får markant større at arbejde og blive integreret i det danske samfund det betyder bla

ved indvandring i danmark må ændres det har som vi ser betydning for børnetilskud og for børne og ungeydelsen

betyder det at retten til den fulde ydelse er betinget af at mindst en af de personer der har forsørgelsespligt over for et barn

bopæl eller beskæftigelse her i landet i mindst to år inden for de seneste ti år forud for den periode udbetalingen vedrører det betyder dog også at flygtninge får en større tilknytning danske samfund ved at have været her i landet i en længere periode før de kan opnå ret til de fulde ydelser og det betyder at vi varigt kan forvente at spare cirka fire og tyve million skattekroner årligt det er immervæk en hel del læser man dybt i bemærkningerne kan man også finde en meget vigtig erklæring om fremtidige intentioner det fremgår at regeringen ønsker generelt at sikre at nationale velfærdssystemer ikke bliver undergravet af eu regler og at eu ikke udvikler sig i retning af en social union det budskab har vores fulde opbakning vi er enige i at vi sammen med ligesindede lande skal tage eu lovgivningen om velfærdsydelser for vandrende arbejdstagere op til revision snarest muligt og vi støtter ambitionen om

tillader for eksempel optjening eller indeksering af børnecheck til borgere fra andre eu lande liberal alliance kan støtte

de ydelser vi her taler om rimeligheden i at de går på arbejde og betaler nogle ganske høje ydelser til folk som for manges vedkommende aldrig nogen sinde

som jeg har forstået det har i også engang

været optaget af mennesker som går på arbejde og har relativt lave

til et æg og brød på bordet og derfor skal det kunne betale sig at arbejde det er fuldstændig logisk

et lønarbejde ved godt at indtægten faktisk er en afgørende motivator medmindre man har

fantastisk spændende kulturjob eller et eller andet hvor der er andre motivationer så går langt de fleste mennesker på arbejde fordi de får penge for det

overbevist om at de børn der kommer til at vokse op i større fattigdom

og fri os så også fra det her om at enhedslisten bare er optaget af dem der modtager penge jeg tror de fleste lønmodtagere godt kan huske hvilket parti her i folketinget der har sloges for

almindelige lønmodtagere der står op og går på arbejde og betaler deres skat i mange år

nogle perioder bidrager til fællesskabet og i andre perioder når de

på fællesskabet det er en rigtig rigtig god ordning for almindelige

lønmodtagernes organisationer at liberal alliance henter deres støtte men tværtimod fra de virksomheder som varetager de allerrigeste menneskers interesser

person i arbejde om at forsørge hver person uden for arbejdsmarkedet

man mange flere i arbejde om at forsørge dem uden for arbejdsmarkedet

en balance der gør at der ikke opstår så stort et pres på dem der er i arbejde

men det er vi i liberal alliance og derfor skal der være flere i arbejde til at forsørge dem der virkelig har brug for det

voldsomme nedskæringer i kalder de effektiviseringer i den offentlige sektor

er blevet rullet ud i andre europæiske at den ikke vil føre til øget beskæftigelse

det her billede af danmark som

vi kan sammenligne os med vi har en af de højeste beskæftigelsesrater for befolkningen i

på vej mod afgrunden så vi derfor må give en masse skattelettelser i toppen og forringe vilkårene for de mennesker der er så uheldige

offentlige ydelser ikke må blive mindre

hvor man isolerede dem og sørgede for at de ikke kom i forbindelse med nogen i den danske befolkning det er gudskelov et overstået stadium men jeg synes ikke det er fair at sige at vi ikke kan regne med at disse mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet hvis vi i øvrigt sørger for

de får en bedre adgang til at komme derud

er altså når kun en ud af fire cirka er kommet i arbejde efter ti år har vi gjort det rigtig dårligt

ændre på det forhold så indtil videre må vi jo regne med at det er rigtig svært når mennesker

ikke taler sproget har en helt anden kulturbaggrund og skal ud at konkurrere med danskere og andre europæere på det danske arbejdsmarked hvor mindstelønnen er ganske høj og hvor man skal have en høj produktivitet

går rigtig mange skattekroner til så det skulle gerne blive sådan at

som er varig og ganske tung

er rimeligt at bede de arbejdende arbejdende danskere om

kommer det til at gå ud over de børn hvis forældre får et langt mindre råderum de kommer til at vokse op i fattigdom da der var hele diskussionen

starthjælp i den forrige regering

det her simpelt hen ikke er nok til at dække leveomkostninger så mener ordføreren at det er rimeligt at børn skal straffes fordi deres forældre ikke

finde et arbejde endnu i den tid de har boet

og knokler for at få det hele til at hænge sammen det betyder rigtig meget for familierne

tingene på end kun at se på de ydelser der er

i stand til at betale det igen fordi det er smedelærlingen kassedamen og rengøringsassistenten og alle de andre der skal betale de her ydelser

ydelser som ligger omkring su det er ikke noget højt niveau

familier der har fået børn mens de har læst og været på

det er ikke nogen fyrstelig tilværelse

vedkommende en overgangsordning

en fyrstelig tilværelse det handler om at det er en rimelig tilværelse

jeg jo kvittere for de der meget klare udmeldinger ved på tilsvarende klar måde at sige at alternativet er imod alle de stramninger som regeringen lægger op til på det her område det gælder så også det her konkrete forslag som vi i dag er samlet for at diskutere alternativet kan ikke tilslutte sig forslaget om at genindføre optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af diverse tilskudsordninger for eksempel børnecheck og børnetilskud da vi mener at det er den forkerte vej at gå vi ønsker ikke at forringe forholdene for flygtninge der kommer

på flugt fra krig og skånselsløse rædselsregimer og vi ønsker ønsker ikke at byde flygtninge velkommen med velfærdsforringelser og ordninger der modvirker den sociale bæredygtighed flygtninge skal bydes velkommen med empati tillid og et imødekommende samfund ikke med velfærdsforringelser og ordninger som modvirker den sociale bæredygtighed og skaber fattigdom flere børn vil med det her forslag vokse op i fattigdom jeg synes det er væsentligt at huske på at

de forældre der er flygtet og som har været udsat for krig og lemlæstelse

at deltage i et aktivt foreningsliv

kan lære sproget dyrke motion

tager nærmest udgangspunkt i at folk flygter for at komme til danmark for at få vores velfærdsydelser men vi ved at det her er et forslag som vil medføre øget fattigdom jeg synes vi skal huske på at hvis vi gør disse mennesker fattige

gør vi altså også os selv som land fattigt i alternativet ønsker vi en langt mere empatisk og inddragende politik på området vi skal se på vores medmennesker som ressourcer og ikke som en belastning på den baggrund skal

én ting er om det skræmmer nogen væk det kan nogle af os jo tvivle på men det rammer mennesker som er her på et helt lovligt grundlag

her konkrete forslag er børnefamilierne det er børnene

jo at pengene skal følge barnet

med de dårligste indkomster bruger til at gå ud at købe de der ret dyre vinterstøvler eller den dyre flyverdragt

tale om at det er nogle penge som

de voksne skal sidde at hygge sig med derhjemme det er penge som børnene skal bruge for at have en ordentlig opvækst i danmark

hvordan det på nogen måde kan fremme integrationen og derfor synes jeg også det er fuldstændig sort når regeringen skriver nu citerer jeg har citeret det tidligere

af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne og ungeydelse for flygtninge vil betyde at flygtninge får en større tilknytning til det danske samfund ved at have været her

ja undskyld fører det så

få den ene eller anden ydelse hvis i venter i noget tid på den det er jo fuldstændig forrykt og

godt tænke mig at høre hvad i alverden de har ment med det medmindre er meningen igen her

og som nok er den mest gennemarbejdede rapport på det her område

for børnefamilier og børn jeg synes det er skammeligt og derfor skal der ikke være nogen tvivl om at

forslaget om integrationsydelsen rigtig gerne have afprøvet

hvor det hedder med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse skal de kontraherende stater indrømme flygtninge der lovligt bor inden for deres område samme behandling som deres egne statsborgere

behandle folk forskelligt for at behandle dem lige og man kan jo ikke på samme måde kræve af flygtninge at de

for at få adgang til de samme ydelser som danskere har

mener jeg faktisk at der er tvivl om og det er

vores internationale forpligtelser det synes jeg vi skal

min erfaring med de borgerlige selv om de jo

ændringer igennem på det her område skal man gå den slagne vej til de internationale organer og få dømt ting ulovlige

vi har en regering der trods alt ikke vil være bekendt at bryde internationale forpligtelser sådan hørte jeg i hvert fald inger støjberg før og derfor synes jeg

verden hvad vi som internationalt samfund kan gøre på den lange bane for at sikre at folk ikke behøver at flygte fra deres hjem

folk flygter en del af den destabilisering der er

hænger tingene jo sammen og er flettet sammen vi kommer også i fremtiden til at se massivt mange mennesker der

til at flygte på grund af klimaforandringer

på på hvordan vi i et europa med åbne grænser måske også får en mere solidarisk fordeling

de skal være så fattige som muligt jeg synes virkelig

udtalte den daværende statsministers egen kone om

der sad i asyllejrene at nu måtte det da have en ende

børn sad og rådnede op i asyllejrene det var heldigvis noget af det første vi kiggede på da regeringsmagten skiftede

er virkelig virkelig trist jeg synes ikke det klæder et rigt og humanistisk land

syriske flygtningen

vi sætter ydelserne nederst de står ikke

nej så lader jeg da være med at flygte

ikke den her børneydelse vi kunne tage diskussionen hvis det var eu borgere det har vi også

der er på velfærdsydelser mellem de forskellige eu lande

eu borgere der vælger at flytte det er flygtninge som flygter som har fået lovligt ophold

børnefødselsdage spille fodbold eller andet så integrationen får det meget meget værre

er blevet sagt mange gange heroppe fra folketingets talerstol viste rockwool fondens rapport også at det

en hujende fis så det eneste man kan sige om det her er

til at gøre det meget meget værre for nogle det kommer ikke til at betyde færre flygtninge det kommer ikke til at betyde at flere kommer i arbejde hurtigere det bliver bare meget meget ringere og meget meget mere sølle sf støtter

er tilfredsstillende derfor

også kunne læse den forklaring at det er fordi vi i regeringen mener det er vigtigt at få gennemført

nu fordi vi altså af opfattelse at det har en indvirkning på asyltilstrømningen til danmark men jeg kan love og forsikre om at inden vi når til andenbehandlingen

det en uskik at folketinget behandler lovforslag uden at der ligger et høringsnotat og

har været i høring men det er altså også en særlig situation der foreligger her man kan sige

generelt skal

på grund af høje offentlige ydelser

børne og ungeydelsen vil for langt de fleste asylansøgere

asylansøger er vant til i sit hjemland

at de børne og ungeydelser vi har i danmark ligger i den absolut høje ende i forhold til andre eu lande regeringen mener derfor at det er rigtigt og rimeligt

på samme måde som andre der kommer hertil fra lande uden for

et par generelle kommentarer om optjeningsprincippet

og eu reglerne på området regeringen lægger afgørende vægt på at eu ikke udvikler sig i retning af en social union vi ønsker et eu hvor

hen hvor der mangler ledige hænder men der skal være fornuft og rimelighed i reglerne

derfor skal vi arbejde for at der ikke gives fuld dansk børneydelse til udlændinge som arbejder i

med opholder sig i udlandet

af gældende ret at det såkaldte sammenlægningsprincip i den relevante eu forordning gælder ved anvendelse af optjeningsprincippet det betyder ikke at vi er enige i den tidligere regerings håndtering af spørgsmålet men det understreger altså det klare behov for at ændre eu reglerne og det er også derfor at regeringen vil koncentrere sine kræfter

regeringen vil tage kampen op der hvor reglerne skabes det

vi kan værne om vores velfærdsydelser på lang sigt og i modsætning til den tidligere regering

toner vi altså rent flag og siger sammen med ligesindede lande at vi vil arbejde benhårdt for

optjeningsprincipper ikke bare for retten til børneydelser

for retten til velfærdsydelser hvor det er relevant derfor kaster vi os altså ind

i regeringsgrundlaget i kampen for at få ændret eu lovgivningen om velfærdsydelser velfærdsydelser for vandrende arbejdstagere jeg vil gerne sige tak for den debat der har været her i dag

være inden anden og tredje behandling jeg må bare sige at det

og den uenighed noterer vi os men vi er gået til valg på at lave de her stramninger og derfor

familie her i danmark som har flygtningebaggrund som for en familie

er født og opvokset her i landet med andre ord

børn af flygtninge som

vokser op her i danmark stilles økonomisk ringere

argumentet fra venstres ordfører var at

er mange penge hvis man ser på hvad de kommer fra kan ministeren bekræfte over for mig at det er ret ligegyldigt for et barn af en flygtning der bor her i danmark hvad

mad og bleer er i syrien eftersom det er her i danmark huslejen

lovforslaget den seksogtyvende august med henblik på ikrafttrædelse den

hinanden men det skal aftales nærmere med folketinget og mon ikke vi kan

der ligger et høringssvar og høringsnotat til folketinget

kort svare på spørgsmålet ved at sige at

er ret og rimelig men det er jo en forskelsbehandling

at det jo er mange penge hvis man ser på hvad de kommer fra

så spurgte ministeren om var er ministeren ikke enig med mig i at det er fløjtende ligegyldigt at tusind kroner kan bruges på mere i syrien end

hvad de kan i danmark eftersom de her familier jo bor i danmark altså omkostningsniveauet i syrien er sådan set ikke relevant for et barn

kan leve et godt liv i i danmark al den stund

og når de har mulighed for at klare sig for de penge der

forfulgt og har krav på beskyttelse og når de så

at de skal vokse op med nogle vilkår som er forskellige fra deres klassekammerater de skal have råd til mindre og have færre muligheder for

alle de ting som er vigtige for at blive en del

den her diskussion handler om ikke mindst fordi

fru johanne schmidt nielsen har været inde på mange gange i løbet af dagen

ministeren at det er rimeligt

og kommer til danmark forhåbentlig bliver integreret og med de forslag vi lægger frem tilskyndes

få permanent opholdstilladelse og til sidst blive danske statsborgere og aktivt bidrage til vores samfund det er

et system som vi ønsker at understøtte

at det system man har med meget høje ydelser

sørge for at der ikke er nok der kommer ud og får et job og bliver integreret men i virkeligheden

at sørge for at danmark ikke bliver en magnet for asyltilstrømningen og det er altså

vores bekymring at det kan ske i dag og derfor

ændret det her ydelsessystem som også i sidste ende understøtter understøtter integrationen blandt andet med den her sprogpræmie

del af et andet lovforslag der

i overensstemmelse med med både eu retten og fns flygtningekonvention fra nitten

og fornøjeligt og så tilbage til sagen når man lytter til

kan man jo få det indtryk at alt var bedre under den borgerlige regering i nullerne men sandheden er jo noget andet integrationsindsatsen var ikke ligefrem prangende på det tidspunkt der blev flere kriminelle indvandrere flere børn voksede op i fattigdom og da krisen kom blev indvandrere hårdt ramt og mange af dem mistede arbejdet

skole under vko

men der er jo ikke tænkt noget nyt i forhold til at løse de her problemer i stedet

vi den samme blokpolitik som vi havde i nullerne og det kan undre meget når man tager resultaterne i betragtning vi ønsker noget andet vi ønsker et bredt samarbejde i folketinget om danmarks udlændingepolitik

er muligt vores udgangspunkt er at vi skal have en udlændingepolitik som er robust og retfærdig de mennesker som kommer til danmark skal bidrage til vores samfund og ikke være på passiv forsørgelse og vi vil ikke have et parallelsamfund hvor danske værdier og kultur ikke gælder vi ønsker en ny kurs derfor vil vi stille klare krav hvis man kommer til danmark som enten familiesammenført eller som flygtning skal man arbejde

i nyttejob flygtninge og indvandrere skal ud på arbejdspladserne vi vil have en integration der virker kommer du til danmark skal du arbejde asylpolitikken skal bestemmes i danmark og vi tager vores del af ansvaret men vi skal også kunne følge med

for første gang i tolv år strammet reglerne for asyl det er både ordentligt og rimeligt vi ønsker som sagt en robust udlændingepolitik men den skal også være retfærdigt vi er bekymret for hvad det vil

for integrationen hvis vi ændrer flygtninges mulighed for at få pension flygtninge fra krig og ufred vil sjældent have mulighed for at få deres optjente pension med til landet eller optjene den i en flygtningelejr hvordan søren skulle det kunne lade sig gøre og det vil jo nærmest per definition betyde at de vil blive stillet dårligere

at flygtninge med folk der i forvejen er i danmark

og de kommer så også til at gælde

en pension fra det land

integrationsydelse eller kontanthjælp

om aktiv socialpolitik

den indsats men har lavet for danmark

lang tid på arbejdsmarkedet og dermed også

også derfor vi har reglerne om at at man ikke bare skal komme til landet og så

få folkepension selv om man egentlig ikke har ydet noget

i det her tilfælde med brøkpension

det vil sige at de flygtninge der ikke

folkepension inden to tusind og

man skal have optjent ret til folkepension

synes det er rimeligt at man ser på bopælstiden

været i danmark og derfor

optjeningsreglerne for folkepension det betyder jo at flygtninge ikke optjener folkepension efter gunstigere regler end andre danskere og øvrige indvandrere har haft ophold i udlandet konkret vil det jo betyde at flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet afskaffes flygtninge der ikke længere vil modtage fuld folkepension kan efter en konkret individuel vurdering modtage personlige tillæg efter pensionsloven integrationsydelse eller kontanthjælp flygtninge der vil modtage brøkpension kan som alle andre danskere og indvandrere der modtager brøkpension også få ret til boligstøtte og kan søge andre ydelser for eksempel helbredstillæg og varmetillæg

anerkendelsen som flygtning i danmark betyder dermed ikke længere at man som flygtning har ret til højere ydelser end andre og det gælder også her konkret folkepensionen venstre

opholdsgrundlag her i danmark det afgørende forskel og derfor giver det der med harmonisering ikke mening det går

for alle de her forringelser af flygtninges

de her mennesker i arbejde

er begrundelsen her tilsyneladende ikke

det gennemgående argument hele dagen har været vi sætter ydelserne ned

i arbejde men jeg går ud fra at venstre ikke mener at de her folkepensionister

er ældre mennesker skal motiveres til at arbejde det er ikke derfor man sætter dem

andet land i en årrække og så flygtninge som har været tvunget på flugt

for at optjene en fuld folkepension det er det ene

det gennemgående argument hele dagen har været at mennesker skal ned i ydelse fordi de skal motiveres til at arbejde

mennesker ikke motiveres til at

handler om mennesker det kunne være to ældre mennesker fra det nordlige syrien som flygter fra etnisk udrensning de lander i danmark de får ophold fordi de har krav på beskyttelse

fordi de kun har været her ganske få år skal de leve af en ekstremt lav ydelse

det er forskellen herre ordfører er det rimeligt at mennesker som er tvunget på flugt af en brutal morderbande som islamisk stat skal komme herop og så leve en alderdom i fattigdom og med brøkpensionen er

vi har i danmark den ligger markant under enhver form for fattigdomsgrænse er det rimeligt for mennesker som er tvunget

brøkpensionister kan blive udsat for

ligger langt under kontanthjælpen det er bare sådan en bemærkning jeg synes ordføreren skulle

rigtig levende mennesker som ordføreren nu vil byde

leve for noget der ligger langt under det der er enighed om man med rimelighed kan kalde fattigdomsgrænse så

så vil jeg sige at jeg synes det bliver meget ulogisk

en lav ydelse men den er lige så dårlig som den andre får så det er i orden og i øvrigt

kan de jo søge om særlig støtte så indrømmer ordføreren jo at man vil byde mennesker at leve

lever af kontanthjælp pengene er ikke mange men de er der

der så er uenighed mellem enhedslisten og venstre om hvor høje ydelser vi skal

er jo ikke nogen overraskelse

at at vi hæver samtlige ydelser det

set et forslag om at harmonisere reglerne således

der gør at de måske lige akkurat kan slæbe sig igennem vi taler om mennesker der har forladt arbejdsmarkedet og ikke har nogen som helst chance for

af hensyn til harmonisering med andre der har det

det jo nogenlunde til mine bekymringer for hvordan den her regering

de høringssvar man indhenter og det høringsnotat som jeg går ud fra at regeringen udarbejder

set usagligt at vi står og har den her førstebehandling i dag uden at man har haft en høring

det her forslag vil betyde at ældre mennesker som er så uheldige at være flygtninge altså mennesker som har været tvunget til at forlade deres land deres familie deres hjem vil få markant sværere ved at få hverdagen til at hænge sammen og der er jo ikke nogen tvivl om hvad signalværdien er signalværdien er at man ønsker at flygtninge holder sig væk højrefløjen kalder det her forslag for harmonisering vi har lige hørt venstres ordfører gentage det igen og igen og igen uanset hvad der i øvrigt blev spurgt om her fra folketingets talerstol harmonisering men de øvrige borgere som får brøkpension har selv valgt enten at bosætte sig i udlandet i en årrække

det har vi fra dansk side anerkendt vi har

sociale tryghed på lige fod med med danmarks øvrige borgere har man vedtaget reglen om at flygtninges bopælstid i oprindelseslandet tæller som bopæl i danmark og hidtil bortset fra en kort periode fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten har flygtninge altså trygt kunnet se frem til deres alderdom de har vidst at deres forsørgelse i danmark var sikret

retskrav på en folkepension

flygtninge og flygtninge som først bliver folkepensionister efter den første januar to tusind og en og tyve

stå med hatten i hånden og søge om et trangsbestemt personligt tillæg

der til forskel på at man har retskrav på

at søge om et individuelt personligt tillæg hvor man skal redegøre for alle sine indtægter og udgifter regeringen vurderer selv at der frem til to tusind og en og tyve kun vil være små besparelser at hente på at gennemføre det her forslag det

to tusind og en og tyve til to tusind og fem og tredive at de

jeg synes der er god grund til at tvivle på

bliver så store som man lægger op til dels fordi de trangsbestemte løbende personlige tillæg til

brøkpensionen og den større boligydelse sandsynligvis i en del tilfælde vil svare

dels fordi alle de her ydelser som nu skal søges og tildeles på baggrund af individuelle konkrete vurderinger naturligvis vil medføre et voldsomt bureaukrati ude i kommunerne

man har brugt en hel valgkamp på at snakke om skulle fjernes

i hovedet på på kommunerne jeg synes i virkeligheden at

sin sag at man på den ene side siger at den her lave folkepension og den kan folk sagtens leve af

altså hvad står så tilbage det der står tilbage er at man godt at folk ikke kan leve af det

resultatet er mere bureaukrati til kommunerne socialrådgivere dygtige medarbejdere som kunne bruge deres tid på meget mere fornuftige ting

resultatet er at man generer nogle mennesker som i forvejen ofte står i en svær situation før

jeg gerne nævne en gruppe som bliver særlig hårdt ramt nemlig de personer som har mindre end tre års opholdstid her i danmark

er konsekvenserne af det her forslag helt urimelige

finder flygtninge et job

jo netop tale om ældre mennesker som

så finder de trylle trylle hokuspokus et job det tror jeg

men okay det er så argumentationen hvorfor skal

på den her introduktionsydelse

forslaget og jeg vil gerne gøre opmærksom på at institut for menneskerettigheder gentagne gange har meldt ud at de mener at det her forslag er i strid med flygtningekonventionens bestemmelser om ligestilling af flygtninge med andre borgere så skulle

at vi gør flygtningene en kæmpe tjeneste

dem komme til danmark og ved at give dem en overførselsindkomst som for de fleste menneskers vedkommende de kommer fra nogle af verdens fattigste lande betyder en væsentlig forøgelse af deres livsgrundlag i

vand og på flyverdragter og vinterstøvler og hvad ved jeg i syrien er ganske rigtigt lavere end priserne på mad og

husleje her i danmark men nu bor her mennesker jo i danmark

omkostningsniveauet er her i danmark og prisen for mad og prisen for husleje og prisen for en busbillet

er præcis den samme for et menneske som har flygtningebaggrund

skal man kunne betale sin husleje man skal

sådan at priserne på husleje og på mad er præcis de samme for mennesker med flygtningebaggrund som for alle andre for det andet

herre rasmus jarlov at vi skal gøre det der virker

at det stort set ikke fik mennesker i arbejde til gengæld skete der en ting nemlig at rigtig rigtig mange mennesker fik voldsomt store sociale problemer fordi de ikke kunne betale huslejen fordi de ikke kunne betale elregningen

super dårligt for integrationen at skabe fattigdom fordi det isolerer mennesker det skaber større problemer for den enkelte

i forhold til at optjene pension er for os at se helt naturligt det er meget svært at pege på en god grund til at flygtninge skulle have mere gunstige forhold end for eksempel udlandsdanskere

jo stadig sådan i danmark at folk i pensionsalderen uden forsørgelsesgrundlag

kan modtage for eksempel kontanthjælp så det er ganske enkelt sund fornuft at flygtninge skal have samme vilkår som herboende danskere samtidig er der et aktuelt og væsentligt behov for at sikre at danmark ikke tilbyder

overførsler der er væsentlig mere attraktive end andre europæiske lande vi har allerede modtaget en meget stor andel af asylansøgere og man bliver nødt til at stramme op for at bremse tilstrømningen

selvfølgelig noget man nøje bør overveje om man skal fastlægge et rimeligt niveau de mennesker der kommer hertil er i meget stor udstrækning mennesker der er flygtet fra krig og elendighed men det her forslag går ikke særlig hårdt til værks da der kun er tale om at flygtninge behandles som alle andre i danmark danmarks asyl og indvandringspolitik må først og fremmest tilrettelægges sådan at omverdenens problemer ikke trækkes med

til danmark man behøver bare at kigge i beskæftigelses og kriminalitetsstatistikker for at få syn for

i danmark er ganske alvorlige de asylstrømme vi har set de seneste år er ikke holdbare når vi i danmark ikke er bedre til at integrere folk med ikkevestlig oprindelse

argumentationen for den her lave ydelse som introduktionsydelsen er

tale om mennesker som ikke skal finde et job hvorfor skal de så på introduktionsydelse

indvandrere i danmark som jo altså udgør en en betragtelig udgift for de arbejdende danskere det er sådan i danmark at vi er ret få om at forsørge mange

anlægge en rimelighedsbetragtning i forhold til de ydelser som vi

flygtninge da de jo skal betales af arbejdende

introduktionsydelsen har sådan set til formål at sætte folk i arbejde de skal have det her incitament til at komme

og derfor laver man den lave ydelse det gør sig jo ikke gældende for dem her eftersom de netop ikke skal i arbejde det er pensionister men de skal altså straffes hver især

blandt flygtninge hvordan

med liberal alliances såkaldte liberale menneskesyn herunder går jeg ud fra ideen om at man skal betragtes som individ individ og ikke

danmark som destination når de skifter fra

ret mange der flygter til og der er nogle lande der er

er overhovedet ikke optaget af hvem der skal betale

i liberal alliance der er kun så og så mange arbejdende danskere der kan betale for de flygtninge

samtidig med at ordføreren er talsmand for et parti der ustandselig og gang på gang i en hvilken som helst sammenhæng uanset om vi taler boligjobordning eller finanslov eller

lettelser eller helt fjernelse af topskatten hvordan synes ordføreren selv

de højeste indkomster det er virkeligheden vi synes at danmark bygger på et vigtigt princip nemlig solidaritet det er noget der vores samfund stærkt at den danske økonomi er en af verdens stærkeste er ikke grundlagt på liberal alliances liberalistiske dogmer det er grundlagt på en stærk solidaritet hvor vi har hinandens ryg hvor vi tager os af hinanden hvor vi sørger for at dem der falder bliver rejst op igen hvorfor er det sådan

dem der har den laveste arbejdsløshed det er fordi fællesskab fungerer og det er selvfølgelig hamrende irriterende

ikke nok blive fri for de stråmænd om at enhedslisten ikke skulle kere sig om hvordan den danske økonomi

mennesker som måske er flygtet fra etnisk udrensning det er dem som i vil gøre betydeligt fattigere med det her forslag har vi råd til det

politisk prioritering i har været med til at give selskabsskattelettelser for fire milliard kr når det er fuldt indfaset jeg synes hellere at vi skulle have brugt nogle af de penge på vores ældre i danmark nogle af de penge på at sikre at at vi skaber ordentlige vilkår for mennesker på

det den politiske forskel handler om

de halvtreds millioner der er på flugt rundtomkring i verden man vælger at fokusere på de få

er også folk som har dyb indsigt i det her område som foreslår

fuldstændig uholdbar strategi kun at fokusere på de få vi skal kunne betale for dem der er

en anstændig tilværelse og vi skal kunne følge med og det skal være rimeligt også for dem der betaler

forhold for dem der er på flugt i stedet for bare at sidde her med skyklapper på og se på de få

jo altid det trylleord i tager op af baglommen når det handler om flygtninge man

i gjort for at ændre strategien ud over at stå her og bruge det som en dårlig undskyldning igen og igen og igen

for at ændre den her strategi var

det kan være fint at ændre strategi men indtil strategien er ændret skal man vel hjælpe de mennesker som der ikke er fundet en løsning for endnu men det første spørgsmål hvad

lave en ny strategi som handler om at hjælpe i nærområderne det bliver rigtig svært at redefinere flygtningebegrebet sådan at det kommer til at dække det som det oprindelig

overhovedet ikke nemt men det er det vi bør gøre fordi det er fuldstændig uholdbart i længden at vi kun hjælper

dem i stikken det er en uholdbar strategi så derfor

vi gå i gang nu vi skal inddrage de mennesker der ved noget om hvordan man hjælper lokalt og hvordan man strategisk tilrettelægger det jeg har ikke alle svarene

område fordi man ikke ser på det på samme måde betyder det

mennesker med flygtningebaggrund fru zenia stampe har i sin venskabskreds

hvordan det går mennesker der flygter fra krig

de mennesker der flygter fra

om jeg synes jo nok at når man

siger at det er ens strategi så bør man jo da også lige vide hvordan man har tænkt sig at føre den strategi ud

at forestille sig at der var halvanden millioner flygtninge i danmark

men vi er væsentlig rigere end libanon og vi

ikke været igennem borgerkrige som libanon hvordan skal de håndtere flere flygtninge i nærområderne de er ved at bryde sammen under det og lige om lidt lukker de simpelt hen for tilstrømningen fordi vi i danmark kommer med det mantra at det er deres ansvar

skal i se hvordan det bliver at være dansker og modtage flygtninge jeg håber ikke det kommer dertil

der hele tiden opstår parallelsamfund de mangler svar

vi bliver nødt til at have en anden strategi vi skal lytte til de mennesker der ved noget om det her

europa har brug for at se anderledes på det her

at vi i danmark sverige og så videre skal kunne forsørge de mange mange mennesker der er på flugt i lande som ligger langt væk fra os det er helt uholdbart vi bliver nødt til

så ville man hindre alle de mennesker som ikke er berettiget

og få deres asylsag behandlet her for efterfølgende at blive sendt retur man ville hindre at der er

en skæv fordeling af flygtninge i hele eu hvorfor dog ikke lade mennesker få deres asylsag behandlet dernede det er i hvert fald det jeg mener man bør gøre det er for mig indlysende logisk at det ville være en god idé så har de ikke nogen lang vej at rejse tilbage og de har ikke mistet hele deres formue til menneskesmuglere så de overhovedet ikke har noget at vende tilbage til og når de så har fået asyl efter nøjagtig de samme regler som vi tildeler asyl efter her i danmark så kunne de blive fordelt ligeligt i eu jeg fatter simpelt hen ikke hvorfor

vi står over for jeg synes det ville klæde ordføreren at forholde sig til hvordan vi skal håndtere de mennesker der allerede er kommet hertil altså hvordan vi skal sørge for at de får en rimelig tilværelse i danmark og at vi kan leve sammen i fred

at det er beskæmmende at den nye regering agter at afskaffe de gældende optjeningsregler for flygtninge og udlændinge vi mener kun det er rimeligt at bopælstiden i det oprindelige hjemland medregnes når man skal have sin ret til folkepension vurderet

på at flygtninge per definition er mennesker som er på flugt de har ikke selv valgt at der skal være krig i deres oprindelsesland og de har på ingen måde haft mulighed for at præge den økonomiske ramme om deres alderdom i danmark fordi de er blevet tvunget til at flygte til et fremmed land forslaget har ikke kun virkning for flygtninge der kommer til danmark efter den første september to tusind og femten det har også virkning for de mange flygtninge der ikke når folkepensionsalderen før den første januar to tusind og en og tyve også selv om de har dansk indfødsret jeg synes at regeringens forslag her er udtryk for

en urimelighed og mangel på empati som ikke klæder danmark det virker på mig som om man med skarp kirurgisk præcision forsøger at ramme en gruppe udsatte mennesker som i forvejen har mødt megen modgang i deres liv og det støtter vi i alternativet ikke i det hele taget afslører dagens behandling ikke overraskende at alternativet og regeringen har vidt forskellige holdninger til hvordan man skaber en god og bæredygtig integration dette lovforslag og

om genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne og ungeydelse til flygtninge gør danmark og dermed os

på flygtningeområdet ryanair havde i det mindste så megen anstændighed kun at udnytte ressourcestærke danskere på arbejdsmarkedet disse lovforslag drejer sig ikke om mennesker i en stærk social og ressourcestærk situation det drejer sig om mennesker der er på flugt fra deres hjemland mennesker der hverken kan nyde sociale rettigheder i deres hjemland eller selv vælge deres opholdssted så det er

en dansker der har valgt at bosætte sig i udlandet

du har typisk et arbejde i det udland du har typisk optjent pension selv i det udland og det tager du så med til danmark så så

er højst tvivlsomt at de overhovedet sætter sig ind i pensionsreglerne før de vælger destination

på flygtningestrømmene for

det er jo ældre mennesker det er ikke mennesker som skal piskes ud i arbejde for at blive integreret

uden for arbejdsmarkedet og skal være det fordi de har en alder

egentlig gavne integrationen

hvorfor skal de der udlændinge have bedre vilkår end danskere åh gud undskyld jeg nævner den stores navn heroppe fra talerstolen

den der misundelse altså når man får asyl i danmark så er der

at bande men det tror jeg ikke man må virkelig ingen grund til at misunde folk

jo fordi de er flygtet fra død og ødelæggelse og måske har mistet pårørende og

været udsat for de mest frygtelige ting

skaber en misundelsesdebat om at det også er urimeligt at de skal behandles bedre end danskere

gerne fortælle hvorfor det er rimeligt at de skal behandles anderledes for nogle gange skal man behandle folk forskelligt for at behandle dem lige

de flygtninge som er flygtet ud af et land der ligger i ruiner flygtet fra bødler som dem i

pensionsopsparing med

at når danskere rejser til udlandet

at de skal sørge for at tænke over deres pension det gør de fleste af os jo i

pension hvor end man er og tager det med hjem og så supplerer man sin brøkpension med

kæmpestor bankkonto med en masse penge som de så lige kan tage med til danmark hvis de gjorde

måske rimeligt

at folk kommer uden noget og derfor skal leve på en ydelse som er meget meget lav og som ikke fremmer integrationen

hvorfor man mener at der skal betales for en

i de lande som flygtningene kommer fra hvorfor mener det radikale venstre at flygtninge har ret til at danske skatteydere skal betale for at hive dem op på den her meget høje levestandard gør vi dem ikke i forvejen en kæmpe tjeneste ved

og give dem de ydelser som vi nu vælger at give dem heroppe som de jo på ingen måde ville

men så gerne lige

en udbredt misforståelse at flygtninge altid er

arme stakler der nærmest lå i rendestenen der hvor de kom fra altså

af dem der kommer hertil der har gode uddannelser har

dejlige huse hjem med mange værelser og jeg tror

her i danmark at vi tænker

tandlæge jeg tror at en tandlæge i syrien havde mindst lige så gode vilkår hvis ikke bedre en tandlæge i danmark men det er så ham der skal være dybt taknemlig fordi han så nu kan ende på integrationsydelse

levestandard som er væsentlig lavere end den han havde i forvejen

særlig glade for at netop ministeren er blevet minister

nogle meget høje sociale ydelser til

en helt nødvendig opstramning efter at venstrefløjen i fire år har arbejdet meget målrettet på at gøre de sociale ydelser til flygtninge højere og dermed bidrage til at gøre danmark til verdens socialkontor der er tale om nogle forskellige syn på hvordan man hjælper flygtninge konservative mener ikke at danmark skylder verdens flygtninge at betale for at de skal have en høj vestlig levestandard og vi mener slet slet ikke at flygtninge skal have højere ydelser end danskere vi har ikke dårlig samvittighed over at give mennesker fra nogle af verdens fattigste lande ydelser der svarer til et dansk

mange gange højere end de sociale ydelser de ville kunne få i deres hjemland og som i de fleste tilfælde nok repræsenterer en væsentlig stigning i deres levestandard i

dårlig samvittighed over dette lovforslag hvor vi

end danske statsborgere vi har utrolig svært ved at se hvorfor udlændinge skulle have nemmere ved at optjene ret til dansk folkepension end danske statsborgere vi ønsker faktisk også at de her regler kommer til at gælde for førtidspension

også på det område får indført

det bliver sådan at danskere og flygtninge bliver ligestillet

at optjene førtidspension det er ganske afgørende at danmark ikke tiltrækker asylansøgere på grund af vores velfærdssystem vi skal hjælpe verdens elendige og nødstedte men vi gør det

at lade dem få en meget høj overførselsindkomst i danmark betalt af danske skatteydere

ineffektiv måde at hjælpe på det er ekstremt dyrt per menneske man hjælper og dermed er det også en smule dobbeltmoralsk så længe vi har

vi kunne hjælpe langt nemmere

bruger så store beløb per flygtning i danmark

vi mener at det her lovforslag er meget tiltrængt

meget glade for at få rullet reglerne tilbage og det markerer

også venstrefløjen vil være enig i

det tidligere det tidligere flertal i folketinget og det flertal som nu er

er man også nødt til at sammenligne med hvad andre mennesker i det land man bor i kan købe og hvad man selv kan købe derfor er det fuldstændig urimeligt at sige at disse mennesker kommer til en højere levestandard her i landet så er jeg meget meget glad for at fru zenia stampe rammede en pæl ned igennem at mange af disse mennesker er fattige når jeg har rejst i mellemøsten

de har en ganske udmærket levestandard der hvor de bor mange af de syrere som kommer hertil er højtuddannede og har virkelig haft ret mange penge som de alle sammen har brugt for at sætte sig i en båd og risikere livet for at komme her til danmark mange af deres penge er også forsvundet under krigen så kan vi ikke godt blive fri for at høre at de kommer op til en meget højere levestandard og nærmest skal takke gud på deres grædende knæ for at være kommet her

at blive kastet ud fra høje bygninger

leve hele sin alderdom for en betydelig lavere indkomst end de andre borgere i det land er det rimeligt

med mennesker der har det dårligt og vi skal yde det vi kan men vi kan ikke yde mere end vi kan og jeg synes altså at det er meget meget underligt

og gøre dem til sociale klienter på relativt høje overførselsindkomster det giver ikke nogen mening det er en

ældre mennesker som har flygtningebaggrund har markant mindre at leve for end andre ældre her i landet og hvorfor det generelt er okay at for eksempel børn som vokser op her i danmark

som som børn af flygtninge skal have markant mindre

selv om de fik den halve løn af hvad en dansker fik ville det jo være mange penge sammenlignet med den gennemsnitlige indtægt der hvor de kom fra

komme og lægge asfalt på vores veje

at det er de konservatives holdning jeg synes jo

man skal have en løn man kan leve af der hvor man er og derfor synes jeg

man kan få for dem i syrien hvis folk bor her i danmark

giver mening for slet ikke at tale om social dumping og hvad ved jeg

skal skal jeg forstå ordføreren sådan at de konservative synes

ville man da gøre dem en tjeneste hvis de kunne få en løn der var en tredjedel af hvad man får i danmark hvis de kom fra afrika men det har vi ingen planer om og der er en lang række andre grunde til vi ikke ønsker et opdelt samfund vi kan komme på mange andre ulemper ved at indføre den model så det har

jo bare sige og det er måske dér hvor vi så bare er ideologisk uenige

ønsker at der skal være fattigdom i danmark jeg ønsker det ikke for de mennesker der er fattige men jeg ønsker det heller ikke for mig selv fordi jeg tror med fattigdom følger mange andre rigtig grimme ting der følger også øget kriminalitet øget usikkerhed med og det vil sige at det i sidste ende også kommer til at betyde noget for os selv og vores egen velfærd derfor vil jeg bare gerne

refleksion i forhold til det opdelte samfund for er

en b klasse eller en etnisk underklasse eller nu skal kalde det som lever uden for vores velfærdssamfund

måde opbygger en ny underklasse det gør vi ikke vi ensretter reglerne

er det afgørende er at antallet af flygtninge og indvandrere som vi får til danmark

en kæmpe betydning for om vi får det her etnisk opdelte klassesamfund eller ej hovedformålet med at vi strammer op nu er jo at vi vil sikre at folk ikke kommer herop som fattigdomsflygtninge

så får netop det etnisk opdelte klassesamfund som vi for alt i verden

og som man har styret mere i retning af i de senere år hvor man har gjort systemet så attraktivt og gavmildt at man har fået en masse

derfor igen nogle gange bliver man nødt til at behandle folk forskelligt for at behandle dem ens og det er vores udgangspunkt flygtningene skal kunne leve i vores samfund på lige fod

den samme situation som dem og det er faktisk også det vi har forpligtet os til ifølge flygtningekonventionen

medlem af folketinget bare et enkelt år så har

fået ret til livslang politikerpension det handler også om

udløser det en politikerpension på firstusind kroner om året det svarer nok nogenlunde til den brøkpension

det er jo sådan at politikere og det er sådan set

kan gå på pension når de når efterlønsalderen hvorimod resten af befolkningen

så spørger jeg bare da ordføreren åbenbart ikke var med i den her diskussion vil ordføreren så i harmoniseringens navn være med til at vi harmoniserer på det punkt sådan at

indebærer at flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet afskaffes og dermed omfattes flygtninge af de samme regler for optjening af ret til folkepension som gælder for andre indvandrere og danskere der har haft ophold i andre lande jeg har ikke flere bemærkninger til forslaget nu men vil naturligvis besvare eventuelle opklarende og uddybende spørgsmål

giver ikke mening i forhold til folkepensionister

netop mennesker som er i en alder hvor man ikke har noget ønske om og ikke forventes

det kan vi lægge til side så er det andet argument tilbage nemlig at man regner med at det her med at at presse ydelserne nedad vil betyde at færre kommer hertil tror ministeren helt oprigtigt at der er flygtninge

og læser danske pensionsregler og som tænker

hvis regeringen i danmark ændrer på reglerne for folkepension for flygtninge så tager jeg ikke til danmark

nemlig at fratage flygtninge retten til fuld folkepension

vil skræmme folk væk tror ministeren at der sidder en eneste flygtning og tænker jeg fravælger danmark

og vores integration til at fungere fungere på en sådan måde at vi med det pres der er i verden og på danmark er i stand til at magte det pres der er på det danske asylområde og give de mennesker der kommer hertil en ordentlig tilværelse og sikre at også de mennesker i danmark der skal finansiere indtaget er i stand til at finansiere det således at vi på sigt med de meget store udfordringer vi står over for er i stand til at sikre et sammenhængende samfund så det er et politisk valg men det er et valg vi mener og det er et valg vi tror på

er dette lovforslag også et væsentligt element det er jo sådan at det er et lovforslag som gælder for mennesker der kommer hertil i alle aldre efter

det er det som regeringen bruger som argument for at ændre på pensionsreglerne ministeren gør det lige nu på talerstolen igen ministeren siger at man vil sænke de her ydelser fordi man vil have et mindre flygtningepres det er

tror ministeren virkelig

eneste flygtning som tænker nå nu ændrer venstre i danmark reglerne for folkepension så nu flygter jeg ikke til danmark og hvis ministeren

asylområdet og få betalingen af asylområdet og integrationen til at fungere det er et patchwork som man også kan se i den her strakspakke der er

det er et patchwork af forskellige elementer som er vurderet af regeringen og som vi tror på i en samlet kombination kombination kan bidrage til at vi bliver bedre til at håndtere den meget store udfordring det er og håndtere den situation vi står med i danmark hvor det er ganske afgørende at vi bliver meget bedre til at integrere de mennesker der kommer hertil således at de bliver inkluderet og bliver en del af det arbejdende fællesskab

i forhold til forslaget er taget højde for at

som måtte have behov for yderligere ydelser kan få disse yderligere ydelser via vort

næsten svare til at gøre hardy hansen til erhvervsminister eller noget i den stil

frem til om ministeren i sin nye rolle vil varetage lønmodtagernes interesser

som arbejdsgivernes lad det nu ligge det får vi nok rigelig tid til at debattere jeg vil heller ikke i denne omgang spørge ind til ministerens egne pensionsforhold som afgående formand for for dansk arbejdsgiverforening og

vil bare spørge når nu ministeren siger at

at forbedre integrationen tror ministeren

at mennesker som kommer hertil for eksempel umiddelbart

i deres alderdom vil blive bedre integreret som resultat af det her

det er et patchwork som har til formål at løse

i den her sal kan se at integrationen

som den skal selv om der er steder den fungerer bedre end andre

samlet ydelsesbillede og et samlet betalingsbillede og det er regeringens opfattelse at vi skal gå det hele igennem og søge at sikre udviklingen af

på en sådan måde at vi har en tilstrømning til danmark som vi kan magte og at vi er i stand til med vores økonomi og

i forhold til dem der skal tjene pengene i danmark at betale for et asylområde og en integration i som vi kan være bekendt og som er velfungerende

det hænger ikke sammen i dag og det udefra kommende pres bliver ikke mindre vores demografi i danmark taler sit eget sprog og det vil sige at der er nogle der skal betale meget mere så vi er nødt til at gøre os meget nøje overvejelser om

hvad der bør gøres for at vi her får et så velfungerende system som muligt og det er ikke

om at det her ikke vil føre til fattigdom

for det halve af en folkepension i årevis skal de leve for det halve af en folkepension plusminus hvordan skulle det kunne undgå at føre til fattigdom det er jo langt langt under det der internationalt er anerkendt som en økonomisk fattigdomsgrænse så det er mit første

det andet hænger sammen med det hvordan skulle det kunne føre til god integration at mennesker skal leve for så lidt for hvad betyder det det betyder at

har råd til at købe sig noget nogenlunde pænt tøj så de føler de kan være sig selv bekendt når de er ude blandt andre mennesker det betyder at de ikke har råd til at få repareret deres tænder i et omfang så de tør åbne munden og smile det betyder at de

har råd til at deltage i pensionistklubber eller tage med på den årlige skovtur til bakken og lære nogle ganske almindelige danskere at kende og på den måde blive godt integreret så kan ministeren ikke prøve at forklare mig

sociale system vi har i danmark man kommer ikke ud i fattigdom der er mennesker også fra andre dele af verden der selv vælger at komme til danmark og

muligheder end flygtninge men som heller ikke kan tage nogen pensionsrettigheder med sig når de kommer hertil så der er et meget nuanceret billede af hvad det er for en situation man står i både når man optjener og når man skal modtage pension men det vi gør med forslaget i dag er at vi søger at sikre en ensartethed her og hvis det er sådan at

er mennesker der på den ene eller på den anden måde kommer i knibe så har vi heldigvis et fintmasket socialt system

så må jeg sige vi vil ikke have adskillelse vi vil ikke have et opdelt samfund men det her fører da lige nøjagtig til et opdelt samfund det fører til at en bestemt gruppe mennesker bliver ekskluderet af samfundet fordi de

råd til at være en del af det de har ikke råd til de basale ting der skal til for at man kan blive en del af samfundet nemlig at have råd til fritidsinteresser have råd til at se nogenlunde ordentlig ud i tøjet så man ikke skammer sig over at vise sig ude blandt andre mennesker det her fører til et opdelt samfund det er da det stik modsatte

formålet er helt enkelt at understøtte en mere effektiv og mere simpel beskæftigelsesindsats vi skal gøre det nemt for kommunerne at tilrettelægge den indsats der virker bedst vi skal gøre det nemt for kommunerne at tilrettelægge den indsats der betyder at den enkelte arbejdsløse sættes i centrum og kommer i beskæftigelse eller på førtidspension konkret betyder det at den statslige refusion af kommunernes

det sikrer et enkelt og gennemsigtigt system i modsætning til i dag omlægning af refusionen er en helt afgørende del af den samlede

og derfor er det også rigtig godt at vi blandt aftaleparterne er enige om at følge udviklingen tæt

og som rent faktisk får flere

og i arbejde den foreslåede omlægning af refusionssystemet er helt central for at det netop skal lykkes socialdemokraterne kan derfor støtte forslaget

forøge kommunernes muligheder for at få flere mennesker i arbejde vi taler jo typisk om langtidsledige langtidssyge og så videre mennesker som er røget ud af arbejdsmarkedet og som ikke selv kan finde sig et job det er ligesom hovedargumentet

mekanikken i

handler om noget andet det handler om at kommunerne selv skal betale en langt større del af alle de her beskæftigelsesmæssige og sociale ydelser dagpenge sygedagpenge førtidspension og så videre de skal betale firs

når ydelsesperioden rammer en år firs procent skal kommunen betale så spørger jeg

skabe mere plads på arbejdsmarkedet i den enkelte eller de omliggende kommuner

skal betale så stor en del

redskaber det var der hvor pipfuglekurser og alt muligt kom ind så sagde vi

skulle gå efter resultaterne derfor passer det her refusionssystem også efter det det vil sige at hvis man viser nogle gode resultater i kommunen får

netop det vi skal vi skal have de arbejdsløse i gang det er godt for den enkelte det er godt for familierne det er godt for samfundet

arbejdsevne og som egentlig gerne vil arbejde en smule alt efter hvor meget de er i stand til men som ikke kan komme til det

til disse mennesker fordi man laver om på refusionen sådan at kommunerne skal betale en langt større del

sociale ydelser selv og skulle det mon ikke føre til det stik modsatte resultat at kommunen i virkeligheden bare bruger den billigst tænkelige løsning hele tiden fordi der er et økonomisk pres på den med det resultat at alle de mennesker uden for arbejdsmarkedet bare får det meget dårligere end de

den her mand for eftertiden får mulighed for at få et arbejde vi giver de her mennesker

ærgrer mig over at enhedslisten ikke ville være med til det men men det er fair nok

men jeg synes det er en kæmpestor gevinst for alle de arbejdsløse og det er netop det

det skulle forenkle administrationen og det skulle også gøre det lettere ude i kommunen men samtidig

et kommunalt synspunkt vil den billigste løsning for kommunerne jo altid være at sikre at gøre den enkelte klar til et

på helt samme måde som jeg gør og det må vi så arbejde videre med

sikre at de ledige får den opkvalificering som arbejdsgiverne

folketingsvalget og

at sikre at det bliver udmøntet på den rigtige måde og at kommunerne lever op til

er at der er efterspørgsel efter de mennesker vi taler om

efterspørgsel efter mennesker med nedsat arbejdsevne

det er forudsætningen så spørger jeg bare hvorfor skulle

man lader kommunerne finansiere firs procent af dagpengene sygedagpengene førtidspensionen

mange ledige arbejdspladser der er men man bliver jo somme tider overrasket når man

med arbejdsgivere om at de mangler arbejdskraft men

derfor vil jeg så gerne have at jobcentrenes konsulenter

være at hvis man lavede den rigtige indsats for de ledige og gav dem den opkvalificering

ansætte dem i stedet for at hente en udlænding ind

udlændinge fra østeuropa der optager pladserne for nogle af dem som herre finn sørensen gerne vil

mangler og det gælder både dagpengemodtagere

kontanthjælpsmodtagere så ved jeg godt at der er en stor gruppe der ikke er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet og jeg ved også godt at der er en gruppe som vi nok ikke kan få

ud på arbejdsmarkedet det er jo en af

grundene til at mit parti og herre finn sørensens parti

ikke gik med i fleksjobaftalen der er en gruppe vi nok aldrig får ud på arbejdsmarkedet

og det kan jo tage fokus væk fra den indsats

der skal gives for at bringe ledige i arbejde venstre støtter varmt den refusionsomlægning og vi støtter at den bliver

mener vi at kommunerne i højere grad vil have fokus på at hjælpe de ledige i arbejde og i mindre grad have fokus på

forsimpler hele det her område at vi gør det enkelt og så skal kommunerne hjælpe de ledige i gang og det mener vi

set de har en god mulighed for at gøre med

kommunen selv skal betale firs procent af den ydelse som de mennesker nu får i dag hvorfor skulle det forbedre kommunernes muligheder medmindre ordføreren står og beskylder kommunerne for at de bare har gået og kløet sig bagi og bare har siddet og kigget lidt på de forskellige satser og ikke foretaget sig noget som helst

kommunerne været dovne og uduelige

fokus for kommunerne i højere grad

at hjælpe de ledige i arbejde og det tror

at herre finn sørensen og jeg har en fælles interesse i

i mindre grad bliver fokus på at være optaget af hvor refusionsprocenten er størst

jeg siger at det her kan være med til at forbedre indsatsen over for de ledige mennesker vi gerne vil have i

hvorfor skulle det dog ændre den virkelighed at man nu vil tvinge kommunerne til at betale en langt større del af de sociale ydelser selv

gerne spørge ordføreren mon ikke det fører til det stik modsatte resultat af det man står og siger med den spændetrøje kommunerne er lagt i mon ikke det så bare fører til at kommunerne sørger for at de langtidsledige og de langtidssyge

placeret på de lavest tænkelige ydelser for ellers bliver det for dyrt for kommunen eller at man får presset dem helt ud af forsørgelse sådan som lo og ftf

også de kommuner som

på den håndholdte indsats og det er jo netop det også de ledige der har udfordringer store udfordringer har brug for så jeg mener sådan set at det her er med til

menneskelige ressourcer på det helt rigtige nemlig at hjælpe ledige i

en ensartet refusionssats er en god idé

lovforslag er en drastisk nedsættelse af statens refusion af kommunernes udgifter til en lang række arbejdsmarkeds og sociale ydelser det betyder at kommunerne selv kommer til at betale firs procent af disse ydelser hvor de i dag skal betale et sted mellem fem og tredive og halvfjerds

det er jo netop virkeligheden i en lang række kommuner at der ikke findes et arbejdsmarked som vil tage imod langtidsledige langtidssyge og mennesker med handicap og andre grupper med nedsat arbejdsevne det

og på langeland man har det problem

på arbejdsmarkedet til denne gruppe mennesker fordi kommunerne kommer til at betale en større del af de sociale ydelser selv

få de dyreste ydelser dagpenge sygedagpenge førtidspension revalidering i stedet vil kommunerne gøre

lavere ydelser på kontanthjælpsniveau i ressourceforløb i jobafklaringsforløb eller den rå kontanthjælp eller slet ingen ydelse uanset om disse mennesker kan forsørge sig selv eller

med de stramninger der er sket af reglerne om førtidspension fleksjob sygedagpenge og kontanthjælp lovforslaget skal jo også ses i sammenhæng med den økonomiske spændetrøje som de andre partier i folketinget har lagt ned over kommunerne en spændetrøje som den nye regering nu vil give en ekstra tak

at arbejdsløse bliver overladt til sig selv på kontanthjælp uden tilbud om ordinært arbejde eller uddannelse som kan bringe dem videre vi vil se endnu flere eksempler på at kommunerne tvinger syge mennesker ud over kanten ved at stoppe sygedagpengene selv om de ikke er raske

i evindelige arbejdsprøvninger

at borgerne sandsynligvis bare får det værre disse uhyggelige konsekvenser er klart beskrevet i høringssvarene fra lo og ftf dansk handicap forbund og rådet for socialt udsatte

at omlægningen af refusionssatserne vil skabe et stærkt økonomisk incitament for kommunerne til at presse borgerne helt ud af offentlig forsørgelse

ordret gengivelse af lo og ftfs høringssvar

som følge af stramningerne af dagpengereglerne førtidspension fleksjob sygedagpenge og kontanthjælp det bliver endnu værre med gennemførelsen af den her lov der bliver simpelt hen flere mennesker som bliver selvforsørgende i den barske betydning af ordet

og jeg skulle hilse fra sf og sige at det gør de også selv om de muligvis det ved jeg ikke ville have valgt nogle andre ord men de stemmer i hvert fald imod

væsentligt i stedet for at lade refusionen variere med typen af ydelser og indsatsen

som udgangspunkt ét system hvor refusionen er afgjort af ydelsens varighed der er et behov for ændringer i refusionssystemet fordi det er vigtigt at

skridt i retning af at den udøvende offentlige myndighed i højere grad selv bærer de økonomiske konsekvenser af indsatsen og det er ganske sundt når det er kommunerne der selv bærer ansvaret kunne man også bruge det som en anledning til at afbureaukratisere

når indsatsens kvalitet direkte påvirker kommunens økonomi det er samtidig sundt at kommunerne ikke længere har

til kassetænkning i det nuværende system belønner man kommunerne for at skubbe borgerne fra en type ydelse til en anden imens man med det nye system alene vil belønne kommunerne for at få folk i arbejde det er et sundt styringsmæssigt princip

kommunerne for at nå målet i stedet for at belønne dem for at anvende bestemte midler i liberal

er udtryk for et væsentligt skridt i den rigtige retning kan vi

incitamenter i forslaget vil få kommunerne til at øge presset på de svageste borgere i samfundet det er typisk borgere som har komplekse sociale problemer og som derfor er afhængige af sociale ydelser i længere tid forslaget giver muligvis sorte tal på den økonomiske bundlinje men røde tal på

på den ene eller den anden ydelse fordi refusionsreglerne bliver ens

gevinst i at putte folk på det ene eller andet som der kan være i dag hvor

får tilbage fra staten kan påvirke om man ønsker at sætte folk på den ene eller den anden ydelse og vi synes generelt det her

stort fremskridt det giver et bedre incitament til at få folk i arbejde og vi tror på incitamenter og vi tror også på at det er muligt at få flere mennesker i arbejde også

af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet den anden del af aftalen har vi behandlet tidligere i dag reformen gør jo først og fremmest op med et refusionssystem bestående af en række komplicerede regler og et bureaukrati som ikke understøtter et klart jobfokus og et fokus på resultater for nogle ydelser falder refusionssatserne i dag over tid

nogle typer af indsatser giver i dag en høj refusionssats mens andre giver en lav tilsammen har man skabt et uoverskueligt refusionssystem hvor incitamenterne til at få borgerne i arbejde ikke altid er helt klare med det her lovforslag indfører vi i stedet et

mere simpelt og gennemskueligt refusionssystem hvor satserne bliver ens på tværs af ydelser og faldende over tid når alle ydelserne får den samme refusionssats tilskynder det kommunerne til at iværksætte en indsats med det klare mål at få borgerne i beskæftigelse uden skelen til refusion når satserne samtidig falder over tid kan det i højere grad betale sig at igangsætte en tidlig indsats så vi forebygger langtidsledighed samlet set skaber vi klare økonomiske rammer for en beskæftigelsesindsats der først og fremmest skal nedbringe antallet af borgere

det mener jeg er en afgørende forbedring der har tidligere været rejst en bekymring om at kommunerne med reformen vil vælge at stoppe indsatsen over for visse typer af borgere herunder dem som er længst væk fra arbejdsmarkedet til det vil jeg gerne understrege at det for regeringen er en vigtig prioritet at så mange borgere som muligt kommer i beskæftigelse derfor giver det nye refusionssystem netop kommunerne en større gevinst end i dag ved at få borgere der har stået uden for arbejdsmarkedet i længere tid i varig beskæftigelse vi skal have fokus væk fra refusionsprocenterne og hen på at føre en effektiv beskæftigelsesindsats for de ledige derudover indgår det i aftalen at vi sammen med de øvrige partier bag reformen vil følge udviklingen i aktiveringsomfang

det vil da give en voldsom fokus på refusionssatsen og det er vel også meningen så det er mit første spørgsmål kommer man væk fra den her fokus ved at indføre det her eller risikerer man det stik modsatte eller ønsker man det stik modsatte mit andet spørgsmål er

det citat som jeg havde fra lo ftfs høringssvar hvor de advarer imod at den her omlægning vil skabe et stærkt økonomisk incitament for kommunerne til at presse borgere helt ud af offentlig forsørgelse anerkender ministeren at der kan være en vigtig sandhed i det udsagn fra lo

tilsanding og når man ser på det regelværk der er knyttet til forvaltningen i forhold til disse borgere så er det som det er beskrevet i dag ufattelig komplekst derfor den forenkling der ligger af refusionssatserne her og den graduering der ligger her tror jeg på og tror regeringen på kan bidrage væsentligt til at der kommer meget mere fokus på seriøst at tænke helt eksakt og målrettet på hvad det er for behov der er i forhold til den enkelte klient så hurtigt som muligt vi ved af erfaringer gennem mange år at jo længere tid man er i dette system jo vanskeligere bliver det at komme tilbage uanset om man søger selv

har også kommunerne et klart økonomisk incitament til at målrette deres indsats til glæde for både erhvervsliv den enkelte borger og deres egen økonomi selvfølgelig vil der være opmærksomhed på satserne det er jo en del af meningen med det hele men det er nu i et fuldstændig ensartet transparent system som der ikke er spekulationsmuligheder i og med fokus på at hjælpe så hurtigt som muligt så jeg er ikke enig

er en ordning der øger risikoen for yderligere udstødelse eller øger risikoen for at man søger at presse mennesker ud af forsørgelse det vil vi følge tæt som jeg har nævnt målet med det her er at få et bedre fungerende arbejdsmarked at få flere mennesker i beskæftigelse hvis de har en arbejdsevne det er på ingen måde at søge at spare

den virkelighed går ud på vi har sådan små

halvfemstusind kontanthjælpsmodtagere der ikke umiddelbart er parate til arbejdsmarkedet

som bliver nægtet førtidspension hvert år og som altså sandsynligvis heller ikke er parate til arbejdsmarkedet vi har

femhundrede mennesker der mister deres sygedagpenge efter to og tyve uger det er alt sammen ministeriernes egne tal så spørger jeg bare hvorfor skulle arbejdsmarkedet dog blive mere rummeligt af at man lader kommunerne betale firs procent af alle de ydelser jeg har nævnt her

den enkelte i forhold til uddannelse eller i

til beskæftigelsesgrad og beskæftigelsesområder jo bedre er det for den enkelte der er ingen der får det bedre af at opholde sig i måneder og år i dette system derfor tror vi på at med det incitamentssystem der er lagt ind her med den enkelhed der er i systemet så kan kræfterne samles om på et ensartet grundlag at have fuldt fokus og et målrettet fokus på den enkeltes behov og dermed bruge kræfterne på matchning i forhold til de virksomheder i den offentlige og den private sektor der måtte være i lokalområdet

således at man kommer i gang igen i det omfang man har

betænkningen og indstillingen vil fremgå af folketingstidende DK der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes torsdag den niende juli

god sommer til alle der ikke har pligt til at møde den niende juli